tusind og tretten havde ukraine formandskabet for osce det var et formandskab med en pragmatisk og realistisk tilgang til arbejdet som søgte at slå bro mellem øst og

trods voksende uenigheder mellem rusland og vesten på områder som menneskerettigheder og demokrati formandskabet opnåede flere vigtige resultater for osce var det blandt andet væsentligt at der blev skabt konsensus om udnævnelsen af en ny højkommissær for nationale mindretal og om forlængelsen af mandatet

det lykkedes tillige at lancere helsinki 40 processen der skal lede frem til en markering af fyrre året

også ved årets ministerrådsmøde i kiev

resultater for første gang i tre år lykkedes det at skabe konsensus

i den menneskelige dimension nemlig om religions og trosfrihed og om at styrke arbejdet for at forhindre menneskehandel der blev ligeledes

væsentligst om tillidsskabende foranstaltninger inden for cybersikkerhed de folkelige protester i ukraine der fulgte i kølvandet på den daværende regerings beslutning om ikke at underskrive en associeringsaftale med eu kastede dog en skygge over ministerrådsmødet senere har begivenhederne for alvor taget fart først med krims løsrivelse der nok må betegnes som i strid med international ret ruslands anerkendelse af krim og de ulykkelige konflikter

væbnede kamp i det østlige ukraine og danske

osce observatører er kommet i klemme i to omgange

talerstol skal der lyde en varm anerkendelse til de to danskere

været taget til fange af separatisterne noget der kun kan betegnes som ren sabotage

mission i ukraine vi håber at observatørerne og deres familier

den hjælp der er behov for det har uden tvivl været en ganske grim oplevelse hvilket vi også har kunnet forstå på vores dialog med udenrigsministeriet

lige efter bogen at der var en relativt høj stemmeprocent og at stemningen i landet var god dette på trods af at nogle dele af landet ikke havde mulighed for at deltage i valget det var osce

største mission nogen sinde og var med til at sende et klart signal om at man i ukraine ikke står alene osces institutioner og feltmissioner spiller fortsat en aktiv rolle

forpligtelser på områder som demokratisering valg god regeringsførelse

trusler som terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet reformer på rets og politiområdet og mindretalsforhold der sker løbende

grad stabiliserede balkan hen mod centralasien herunder i lyset af isaf tilbagetrækningen fra afghanistan i to tusind og fjorten og det sydlige kaukasus

tusind og tretten afgørende nye udviklinger hvad angår løsningen af de frosne konflikter

men der gøres fortsat en betydelig indsats for at opretholde forhandlingsformaterne og der opnås enkelte resultater af tillidsskabende og praktisk karakter

er fokus på konventionel våbenkontrol og tillids og sikkerhedsskabende foranstaltninger der arbejdes på

fremtiden for konventionel våbenkontrol i europa efter ruslands opsigelse

blandt væsentlige temaer for danmarks engagement i osce fremhæves cybersikkerhed mediefrihed og de centralasiatiske lande

osce samarbejdet udgør en unik del

europæiske sikkerhedsarkitektur samarbejdet der har afsæt i

nitten fem og halvfjerds har fra begyndelsen været præget af forholdet mellem øst og vest i de senere

blandt andet som følge af en mere selvhævdende russisk udenrigspolitik

der dækker et område fra nordamerika til mongoliet centralasien og det østligste rusland det er baseret på et bredt sikkerhedsbegreb der omfatter tre dimensioner den politisk militære

det er et veludbygget samarbejde med stor aktivitet ude i felten særlig i de

hvor der er eller har været konflikter eller potentiale for konflikt i femten lande har osce

en fast tilstedeværelse herunder på balkan

løfter en stor og vigtig opgave for vores demokrati

sammen med kollegaer deltog jeg i sidste uge i en valgobservation i ukraine hvor vi i

gennemføre den største valgobservation nogen sinde det betød kunne vi se os der var ude på de forskellige

valgsteder i forskellige dele af landet rigtig meget for de lokale folk at der var internationale observatører at de kunne se at europa

om deres land om deres demokrati og om deres frie ret til at vælge en ny præsident det gjorde indtryk

men det skabte også en tryghed

mennesker og ikke mindst kan vi se at meldingerne internationalt efterfølgende har været afgørende i forhold til at vi som internationale observatører har kunnet slå fast inden for de rammer der nu engang var mulige at der kunne gennemføres

et frit og fair valg i størstedelen af landet den rolle

er rigtig rigtig afgørende og det glæder mig at det danske parlament fortsat støtter det arbejde både økonomisk men også ved

forum hvor øst og vest kunne mødes til samtaler om om verdenssituationen derfor blev osce

også et vigtigt organ for nedrustning og for våbenkontrollen i europa samt for demokratiudviklingen i de nye lande der opstod efter sovjetunionens sammenbrud i dag står organisationen mindre centralt men den har dog beholdt en vis betydning for især demokratiudviklingen via de mange og meget vigtige valgobservationer og i det hele taget for udbredelsen og også nogle gange for opretholdelsen af basale frihedsrettigheder for borgerne i primært de stater der opstod efter sovjetunionens sammenbrud det har osce gjort gennem sine aktiviteter og gennem den opsamlede viden om disse lande i den sammenhæng er osces aktiviteter på det seneste også kommet mere i fokus må man sige og desværre på en negativ baggrund

observatører blevet taget som gidsler af oprørsgrupper i det østlige ukraine det er helt uacceptable handlinger fra de russisksindede gruppers side og derfor vil også godt fra dansk folkepartis side udtrykke vores anerkendelse af de danske observatørers indsats og især også vores medfølelse med de observatører som enten har været eller måske stadig er taget som gidsler og især også med deres pårørende ud over dette arbejde

gør organisationen også fortsat en indsats for stabilisering og våbenkontrol og osce fungerer tillige som forum for samarbejde om grænseoverskridende trusler her vil jeg blandt andet nævne internetsikkerhed narko og terrorbekæmpelse dansk folkeparti har ved tidligere lejligheder sagt at vi ser positivt på organisationens arbejde det er fortsat tilfældet og jeg vil tillade mig at sige at vi ser konstruktionen af osce som et godt eksempel på et internationalt samarbejde mellem suveræne lande og dermed også en form for modvægt til eu samarbejdet som jo konstant udvides i omfang og direkte overtager mere og mere kompetence fra medlemslandene og det er jo ikke tilfældet i den her sammenhæng som nævnt sætter vi i dansk folkeparti pris på osce samarbejdet og derfor

takke ministeren for redegørelsen

arbejdet i organisationen frem og og få en drøftelse af det for radikale venstre er alt samarbejde i europæisk og internationalt regi af stor vigtighed og således er vi også meget glade for

forskel og det arbejde som vi her kan gøre og som vi her kan støtte mener vi er af en umådelig stor og vigtig karakter det tror jeg egentlig også

krisen i i ukraine understreger

opfylder en vigtig rolle som som

øst og vest det er ikke en enkel opgave det er faktisk tværtimod ofte en

i ukraine med tilbageholdelsen af vores

rusland som det jo også bevidner og lande inden for ruslands umiddelbare interessesfære ikke på samme måde som andre lande

gå forrest og fremme menneskeret

tværtimod

som flere også har nævnt stadig og ofte

netop de her spørgsmål men men alligevel

med at debattere og dokumentere overtrædelse af menneskerettighederne og

for menneskerettigheder og demokrati i i særlig det østlige og sydøstlige

netop fordi der er noget der er svært

meget desto mere grund til også at dvæle ved de positive historier og de positive resultater som som der er i det her arbejde noget der

er den grad af stabilitet

på balkan et område der for bare få år siden

helt konkrete glædelige resultater

konsensus om udnævnelsen af

nationale mindretal og at der er

mediefrihedsrepræsentant det er to meget positive resultater ligesom

at arbejdet omkring religion og trosfrihed er styrket noget mere der kan peges på er det styrkede arbejde omkring menneskehandel

det understreger jo at der arbejdes benhårdt videre

fortsat kan spille en aktiv rolle

grænseoverskridende kriminalitet og så

en endnu større tilslutning til osce forpligtelserne med bedre implementering og bedre overholdelse jeg tror det er klart for os alle at

vil fylde rigtig meget fremadrettet men alligevel

og overbevisning at osce også vil kunne skabe rum til en fortsat tilstedeværelse i de her såkaldt frosne konflikter

abkhasien

den styrke og den ballast der alligevel ligger

selv om der er

en træghed og der kan være et tilbageslag for en organisation som den her så er der

er man har været omkring ukraine og man har været omkring

inde på alt fra menneskerettigheder til sikkerhedssamarbejde og og de mere praktiske opgaver

og en lang række andre

at vi i radikale venstre mener at der

utrolig flot stykke arbejde og det er vi sikre på at der også

det er et arbejde som

ikke alene bakker op om men som vi også

i de her tider hvor der er mange udfordringer men de udfordringer

mere ihærdig indsats

med de ord vil jeg slutte og sige

hvor vi faktisk kan se hvor meget danmark gør og

regi i det hele taget at der er brug for fælles europæiske og internationale institutioner og samarbejdsorganer synes tydeligere end længe der er frygtelig meget brug for at vi

øje med hinanden i europa og hjælper hinanden frem mod at realisere de fælles mål vi har og giver fælles svar på de udfordringer vi

i det hele taget mener vi at danmark meget fint kan engagere sig endnu mere i den brede palet af vigtige indsatsområder som osce

jo varetager

øst og vest for at slå bro og det sætter jo

koldkrigsretorikken måske breder sig mere end godt er

de andre ordførere her også har sagt lige modsat

hvor meget der er brug for et fælles europæisk forum for dialog og samarbejde om de brede sikkerhedspolitiske spørgsmål

tak til udenrigsministeren og tak til regeringen for indsatsen i osce

det er jo da efter min mening de to vigtigste organisationer

dialogen og konfliktløsningen som det centrale element

alle de bløde værdier som vi synes er væsentlige for demokrati og udvikling

problemerne er sket noget i det forgangne år

især i de her tider hvor der er lande som synes at det er staten der skal bestemme hvilke medier der skal

hvor man forfølger journalister i et uhørt

konsensus om religions og trosfriheden og

styrkelse af arbejdet med roma og sintirettighederne det er jo forfærdeligt at vi stadig væk skal slås med

bliver behandlet på også spørgsmålet om menneskehandel bør have et stort fokus og det ser ud til at

fornuftige fremskridt

osce jo spiller en væsentlig rolle når samfund kommer ind i reformprocesser demokratisering valg

valg er det vel værd at bemærke sig at ukraine jo netop var helt helt exceptionel ved at der var rigtig rigtig mange af sted det var særdeles interessant for mange at deltage og det var også interessant for medierne

at tage ret alvorligt afstand når osce

repræsentanter uanset om det er fra den ene eller

det skal være sådan at alle

medarbejdere frit kan arbejde med de opgaver de

og det skal være sådan at de lande de bevæger sig i skal garantere deres sikkerhed sådan at vi ikke ser den slags ting det er jo vigtigt at ukraine er klar over at det er deres opgave at sørge for at de her folk kan færdes sikkert rundt i deres land jeg vil ikke sige noget

frosne konflikter det er jo ganske uændret og

fokuserer meget på den konventionelle våbenkontrol

fortsat en vigtig opgave jeg synes det er ærgerligt at russerne ikke kan forstå at vi skal fortsætte

og at den skal fungere sådan at vi ved hvor våbnene

om vores egne samarbejdspartnere når jeg siger vores egne

og frygter så opstår der sjældent venskaber og gode relationer hvis man i stedet for presser hinanden

sker der jo det som ofte sker i

at man kommer til at spille rollen som en hund i et spil kegler eller som nogle kalder det en elefant i et glasbur i konflikten om

mener jeg bestemt at både eu og nato har spillet med nogle muskler de

ikke særlig hensigtsmæssig rolle hvad mener jeg med det jeg mener

at når eu presser hårdt på for at ukraine absolut skal vende sig hen imod eu

visse kredse i europa mener endog at de absolut skal vende sig hen imod nato

ret til selv at diskutere og beslutte den slags ting og

har en helt helt særlig placering hvorfor har de det ja det har de jo for

nævnte skete der det at muren faldt og der kunne man jo så sige

da

nato ikke blive udvidet med så meget som en centimeter mod øst siden da

jo sket en del polen tjekkiet slovakiet slovenien kroatien ungarn bulgarien albanien makedonien estland letland og litauen er efterfølgende blevet indmeldt i nato

meget værd i den situation det er derfor det

se at forklaringen på at rusland ikke anser sig selv som den

i den her proces derfor er

ved at nå helt op til grænsen med nato medlemskaberne

det klart at man er nødt til at aflæse ruslands

hvad der ellers vil ske hvis man vil løse konflikten

med at spille med nogle muskler som man i øvrigt slet ikke har når det kommer til stykket

eu og nato derfor vil jeg gerne anbefale at vi arbejder for

anderledes med fred og konfliktløsning i stedet for

for det får vi ikke noget godt ud af

russernes rolle i ukraine men jeg tror ikke

at vi er nået en centimeter nærmere en løsning med rusland ved at spille med nato musklerne derfor vil jeg opfordre til at osce får en mere central rolle i de kommende år nu fylder osce snart fyrre år og jeg synes vi skal gøre alt hvad vi kan som nation for at fremme at osce får den freds og konfliktløsende rolle som er så vigtig i i verden

så mange ressourcer som for eksempel nato

den fredelige ikkemilitære model

alle de problemer vi har foran os men i øvrigt tak for

at mange af de ting som man bliver nødt til at fokusere på også har ændret sig uden at man af den grund skal

udviklingen og opretholdelsen af både frihedsrettigheder mindretalsrettigheder internetsikkerhed

det tyder jo på at det arbejde der bliver gjort

heller ikke de steder hvor man måske i virkeligheden burde

og holde fokus også i situationer hvor verden ændrer sig så meget som den gør

og er helt overbeviste om at især det som handler om den menneskelige dimension er noget som vi bliver nødt til at

fristelse at se på de hårde sikkerhedsmæssige forhold

mindretalsbeskyttelse frihedsrettigheder mediers frihed

i virkeligheden er nøglen til også at få mere styr på nogle af de andre mere hårde aspekter i osces arbejde

er så nødvendig i øjeblikket

stadig er tilbageholdt

som blev taget til fange for en uge siden og som vi selvfølgelig arbejder på højtryk for at få ud

aktiverede allerede sidste mandag en krisestab som nu består af enheder ude

og så holder de os informeret i

ambassaderne i kiev og ved osce i wien grunden til

det har vist sig i de andre tilbageholdelsessager vi har haft at osce meget professionelt har udvirket frigivelse af de tilbageholdte det håber vi selvfølgelig også vil ske i dette tilfælde så hurtigt som muligt en del af forklaringen på

selvfølgelig klar og vi holder også tæt kontakt til de andre tre lande der er involveret mere generelt om osce

har flere været inde på hvor unikt et forum det er syv og halvtreds deltagende stater der kan drøfte et bredt spektrum af demokratiske menneskeretlige og sikkerhedspolitiske udfordringer i europa ikke mindst

til mægling monitorering og andre bidrag til stabilisering i ukraine har understreget organisationens betydning danmark har fra krisens start fremhævet

kunne spille en vigtig rolle med stabilisering og kriseløsning i ukraine osce fremstår som følge af den brede deltagerkreds som upartisk og har mekanismer der er anvendelige i en krise

både med finansielle bidrag og ved sekundering af personel det er ikke nogen hemmelighed som

år har været påvirket negativt af en større uenighed mellem de østlige

vestlige medlemslande det har desværre vist sig at rusland og andre lande i sng regionen i stadig mindre omfang deler vestlige værdier på trods af dette har osce

også i to tusind og tretten under ukrainsk formandskab formået at opnå resultater selv om der kræves konsensus for at vedtage beslutninger i osce lykkedes det i to tusind og tretten blandt andet at opnå enighed om nye beslutninger vedrørende bekæmpelse af menneskehandel og om øget samarbejde om cybersikkerhed

også implementerer de beslutninger som bliver taget i

fremme af ytrings og mediefrihed er en dansk hovedprioritet for osces arbejde

regeringen mulighed for at bekræfte da osces mediefrihedsrepræsentant dunja mijatović efter dansk invitation aflagde besøg i københavn den enogtyvende november sidste år og fra dansk side vil vi fortsat arbejde for udvikling og implementering af osce forpligtelserne på dette område også

også i to tusind og tretten via kontoret for demokratiske institutioner og menneskerettigheder

hvilket også kom til udtryk her

odihr gennemførte sin største valgmission nogen sinde fra dansk side støtter vi også aktivt

så jeg vil gerne rette en stor tak til alle de folketingsmedlemmer der har været af sted dansk folkeparti nævnte i sit ordførerindlæg

ud af en anden historisk kontekst

oplever en renæssance i øjeblikket nu hvor vi begynder at få

og levende enhedslisten var inde i en større diskussion omkring hele krisen i ukraine og hvordan den er blevet håndteret det er ikke temaet for dagens debat men en enkelt ting vil gerne lige holde fast i fordi jeg sådan set synes

med herre christian juhl

ukrainekonflikten vi håber også at det vil ske

men et udgangspunkt er vi nok lidt uenige om og det

med at det ligesom er eu der har tvunget ukrainerne ud i den her situation jeg tror man skal huske på

et stort set enigt parlament i ukraine med den daværende præsident janukovitj ønskede at etablere en associerings og handelsaftale med

om en tilnærmelse så skiftede præsidenten holdning og man kan vel godt tillade sig

fra moskva og tilbagekaldte den beslutning og så startede optøjerne så at sige at det ligesom er eu der har truffet den beslutning at ukrainerne ønsker det

munden lige lovlig fuld så meget desto mere som et af

som så vidt jeg husker her fra talerstolen også er nedfældet i osces grundprincipper

derfor skal ukrainerne selvfølgelig selv diktere deres fremtid

men resten af diskussionen om hvordan vi håndterer ukraine vil jeg glæde mig til at tage i mange andre fora den har vi jo løbende og den er jeg bange for vi vil komme til at tage et

vi har ikke én fast værdi vi har prøvet at diskutere det her i salen og var jo enige om at det nok

at pege på en bestemt værdi

spørge er det virkelig forudsætningen for at osce

de vestlige værdier er dominerende i de andre lande

at man har forskellige syn på forskellige ting man har også forskellige sikkerhedsinteresser og hvis vi snakker sammen om

kan vi måske finde løsninger som er ikkemilitære som ikke undertrykker mennesker og mindretal og som ikke går ud over

jeg synes det er en forkert indgangsvinkel at sige at vi skal dele vestlige værdier

er rigtigt og det er jo også tilfældet i fn

er et af formålene jo netop at man kan samle lande der ikke umiddelbart er

også klart at når jeg taler vestlige værdier i den her sammenhæng

det demokrati fred og menneskerettigheder jeg tænker på og dér har der da været en vil jeg sige

meget meget positiv enighed i osce i mange år om

at man ikke tilslutter sig demokrati menneskerettigheder og fred altså det må vel være tilladt

man kan blive enige om som et fundament

i hvert fald min påstand er

har været med til at forebygge konflikter og måske også krige

gået begge veje det er sket i en vekselvirkning

af den klare overbevisning at vestlandene har

lande og der synes jeg man skal være lidt mere ydmyg og ligeværdig i sit samarbejde end at sige at

også kan påvirke gennem en kritisk dialog

forum som osce det kan man heldigvis også ved bilaterale kontakter

en god idé at have sådan

forslagets bemærkninger fremgår det at regeringen skal afsætte minimum en

mener jeg at sprogressourcerne på ordnetdk

til gavn og glæde for alle der bruger det danske sprog det er også grunden til at kulturministeriet sammen med carlsbergfondet har finansieret etableringen af portalen og digitaliseringen af ordbøgerne til brug på portalen kulturministeriet har bidraget med i alt ti million kroner til udviklingen og etableringen af ordnetdk

at give en permanent driftsbevilling til ordnetdk

om hvordan man kan sikre en permanent løsning på driften i den forbindelse har dsl sendt et budget for ordnetdk

nihundredetusind kroner årligt samtidig har dialogen vist at en væsentlig del af dsls finanslovsmidler er bundet til og med to tusind og femten på grund af forpligtelser over for et fondsstøttet projekt og derfor har institutionen i den periode begrænset mulighed for at omprioritere sine midler

kulturministeriet har derfor givet tilsagn om en ekstrabevilling på henholdsvis nul million kroner til den resterende del af to tusind og fjorten og nul million kroner i to tusind og femten herefter må dsl omprioritere inden for kulturministeriets finanslovsbevilling til dsl

kulturministeriet har i den forbindelse gjort det klart at det er dsl der bedst kan vurdere hvor mange ressourcer der skal til for at ordnetdk kan drives på et fornuftigt niveau

har også gjort det klart at der ligger en væsentlig opgave i driften af ordnetdk

at dsl ikke er den eneste kulturinstitution som har oplevet at et tiltag der starter som et udviklingsprojekt på et tidspunkt skal bevæge sig hen til en varig driftssituation det gælder ikke mindst digitaliseringsprojekter men også mange andre formidlingsprojekter

i dsls tilfælde har vi nu fundet den løsning at institutionen får en ekstrabevilling til at dække driftsudgifterne

indtil to tusind og seksten herefter skal dsl omprioritere inden for kulturministeriets finanslovsbevilling til institutionen regeringen kan derfor ikke støtte det fremsatte

udviklingsprojekter der er blevet sat i gang er en udvidelse af deres opgaver og derfor skal der selvfølgelig også findes ekstra driftsmidler det er en målrettet satsning på nettet og på mobil

området altså redskaber som mange unge mennesker

nødt til at forklare dansk folkeparti

når man er på finansloven og har en rammebevilling må man også sørge for at prioritere inden for den rammebevilling og det gør dsl også i det daglige de har mange nye projekter de skifter ud undervejs de laver projekter af den ene

dem færdige nogle gange får de fondsmidler til det nogle gange får de midler som de har søgt i kulturministeriets regi og andre gange prioriterer de inden for deres eget område sådan er det og sådan vil det også være fortsat og sådan var det også i nullerne

var afgørende og flertalsdannende

at forklare dansk folkeparti og andre hvordan man kan finde fire million kroner til højskoler fyrre million kroner til børn og kultur uden at man kan finde en million kroner til noget der er så afgørende nemlig dansk sprogs rolle

og alle finansordførerne for alle partierne kan stille alle de spørgsmål de vil til hvert aktstykke der kommer det er der ikke noget nyt i der er heller ikke noget nyt i at et projekt som er udviklet og som nu skal ind i sin vante gænge i en institution må finde sine midler i den

hvis man hver gang et projekt i en given institution er vellykket og man gerne vil fortsætte med at have det og få det ind i

så henter midlerne i det relevante ministerium det er faktisk ikke den måde vi arbejder på

budgetloft og andre begrænsninger er den måde vi bruger midlerne på offentligt i danmark derfor må vi indordne os under de bestemmelser der er

inden for den bevilling

det der bare er problemet nu er at

for to tusind og fjorten og så står

uanset om det er andre der nu skal til at rokere om

og prioritere at ordnetdk også i fremtiden

det samme niveau fra finansloven fra tipsmidler eller hvor det nu måtte være fra disse kasser som ministeriet har

gjort rede for nu er vi nået dertil efter vores opfattelse at vi har været med i et udviklings og etableringsprojekt

nu må institutionen drive værket videre inden for sin finanslovsbevilling det handler om prioritering det er institutionens ansvar at gøre det på en forsvarlig måde

vil gerne være behjælpelig hvis det er vanskeligt at prioritere men det er institutionens egen opgave at gøre det og jeg vil anbefale institutionen at gøre det

for at de varetager de opgaver som institutionen har påtaget sig jævnfør lovgivningen derfor er en finanslov heller ikke en trækningsret til et hvilken som helst projekt

aldrig været og sådan bliver det heller ikke så derfor vil jeg

sparer på dsls konto nej

været med i et udviklingsprojekt med ansvar for

vi nået til der hvor ti år i udviklingsprojektet er nok og så må dsl prioritere inden for sin finanslovsbevilling

daglige brugere hjemmesiden er et vigtigt arbejdsredskab for eksempelvis oversættere og referenter samtidig er den let tilgængelig for almindelige borgere hjemmesiden er den største kilde til nutidig forståelse af vores danske sprog desuden kan den anvendes både som klassisk ordbog og til at finde ud af hvordan bestemte udtryk bliver brugt i forskellige sammenhænge ordnetdk

spiller ligeledes en vigtig rolle i det videnskabelige arbejde med sproget hjemmesiden giver mulighed for at undersøge sprogbrugen i et stort antal danske tekster og egner sig derfor rigtig godt til sprogforskning med andre ord understøtter hjemmesiden et levende dansk sprog et sprog der

det er derfor vigtigt at ordnetdk består

hjemmesiden bliver sikret midler så den kan forblive tidssvarende eksempelvis kunne dette på sigt indebære en udvikling af applikationer til mobile enheder såsom smartphones og tablets ordnetdk

er alt i alt et stærkt værktøj af høj faglig kvalitet kombineret med sin store brugervenlighed er det et vigtigt redskab for alle dele af befolkningen endvidere bidrager det til den løbende udvikling af vores danske sprog i venstre mener vi derfor at ordnetdk

kæmpe tab for os alle hvis ordnetdk bliver nødt til at lukke helt ekstraordinært har carlsbergfondet i år besluttet at tildele en

kroner til projektet det er imidlertid essentielt at vi også fremover sikrer at siden og det fortsatte arbejde med vores danske sprog består venstre opfordrer derfor

være stolte af vores danske sprog vi skal holde fast

og derfor skal vi blive ved med at undersøge og dokumentere sprogets udvikling så vi også

fremover værner om den danske sproghistorie netop derfor er det danske sprog og litteraturselskabs arbejde noget vi alle sammen har gavn af jeg tror at vi alle sammen kan se værdien af den viden

til alle danskere betydningen af denne opgave anerkender vi

også ved at dsl modtager en fast bevilling på finansloven på syv

dsl har bundet alle deres midler op på øvrige projekter har de et akut behov for finansiering af ordnetdk

to tusind og femten på henholdsvis nul

fortsat er finansieret men når det er sagt

det danske sprog og litteraturselskabs drift af ordnetdk

falder inden for deres kerneopgave fremover må det derfor være op til dsl selv at prioritere deres finanslovsbevilling så de efter to tusind og femten kan vedligeholde og redigere ordnetdk

uden ekstra tilskud socialdemokraterne

kun lidt drift tilbage og det kan man hurtigt omprioritere men sagen er jo at det er redskaber der kræver konstant udvikling opdatering og drift og derfor rammer det

når man ikke vil forlænge støtten sådan som kulturministeren

derfor forklare mig hvorfor socialdemokratiet ikke vil være med til at støtte det danske sprog så det står stærkt på internettet og på smartphones og ipads og være med til støtte den

det så sådan og sådan må det være at

at midlerne skal findes jeg mener bestemt ikke at det er udtryk for at vi ikke vil bakke op eller at vi ikke anerkender arbejdets betydning omkring det danske sprog det har jeg også

mene at ordføreren for dansk folkeparti

udvikle ordnetdk

at igangsætte nye og spændende projekter på for at udvikle danmark på en hel masse områder således også

når udviklings og etableringsfasen udløber og projektet skal til at stå på egne ben så ser vi meget ofte at benene selv under meget fine og vellykkede projekter

er det så utrolig vigtigt når det offentlige og i det her tilfælde staten går ind og hjælper med udvikling og etablering at man hele tiden er opmærksom på at der i tilfælde af at projektet får succes

tænkt fremtidig drift ind i budgetterne

at vi ser denne form for rettidig omhu selvfølgelig

om man ikke har udvist rettidig omhu i dansk sprog og litteraturselskab ved jeg ikke

at de i hvert fald ikke har sat pengene af til at drifte et supergodt projekt som ordnetdk

at kulturministeren her i dag har tilkendegivet at kulturministeriet har givet tilsagn om en ekstra bevilling på en halv million

til næste år for at hjælpe dansk sprog og litteraturselskab så de har mulighed for at prioritere

i egne budgetter fra to tusind og seksten

hele essensen ved sådanne applikationer og programmer så hvordan i alverden

to tusind og seksten og fremefter når udviklingen vil blive ved med at kræve disse midler

efterfølgende at skulle fortsætte driften

sine penge på der kommer masser af projekter vi ser det i hele satspuljekredsen vi sætter masser af nye projekter i gang nogle af dem udløber og

ikke videre og nogle af dem bliver bæredygtige

om og det var også det jeg sagde i min ordførertale

ansvar i forhold til at sikre driften på sigt og det

blive meget mindre fordi man skal regne driften ind lige fra starten

kulturområdet og derfor insisterer vi på at sige

budgetteret med i de kommende år og derfor går man fra kulturministeriets side ind og hjælper således at ordnetdk

og at den

udbreder det danske sprog på en moderne og innovativ måde

ærgerligt tab hvis hjemmesiden må lukke når året er omme eller hvis den for eksempel skal erstattes af en betalingsside sproglig oplysning og viden om det danske sprog skal være for os alle vi er enige med

i at ordnetdk er værd at bevare og værd at finansiere og derfor vil vi gerne være med til at finde en løsning som bevarer og videreudvikler ordnetdk

og litteraturselskab fremover skal have til opgave at vedligeholde og redigere ordnetdk

i stand til at varetage opgaven ministeren lægger op til at

for at de kan forberede sig på de ekstra opgaver som driften af ordnetdk medfører

kunne være i stand til at varetage opgaven inden for deres ramme det synes vi

med det arbejde som sprognævnet løbende udfører for at holde retskrivningsordbogen ajour det danske sprog og litteraturselskab arbejder allerede i dag sammen med sprognævnet om

danskerne kan indberette nye ord i det danske sprog vi mener derfor at det vil være relevant at kigge på om der er basis for et tættere samarbejde så for opsummere sf er derfor imod beslutningsforslaget og den finansieringsform som

intentionen i forslaget og derfor er vi glade for ministerens udmelding om

i forlængelse af et tilskud fra to tusind og fire det lyder meget godt

stillet spørgsmål om hvem der kommer til at betale i fremtiden nemlig dem der i dag får del i tipsmidlerne nu har jeg jo set at ministeren har fundet en løsning hvor ordnetdk

får en halv million kroner i resten af to tusind og fjorten og nihundredetusind kroner i to tusind og femten de nihundredetusind kroner svarer til et finansieringsbehov for ordnetdk

og litteraturselskab det er ok frem til to tusind og femten det er faktisk bedre end beslutningsforslaget som jo først kan

slå igennem fra og med to tusind og femten men spørgsmålet er

også kan føres videre i to tusind og seksten og i fremtiden

ministeren og på den måde har jeg fundet ud af

og litteraturselskab godt kan føre det videre de får som bekendt en finanslovsbevilling på cirka syv

million kroner hvert år de har de seneste år haft forpligtelser med et fondsstøttet projekt som udløber i to tusind og femten det betyder at de ikke har frie midler så længe projektet kører men fra to tusind og seksten kan de omprioritere deres penge

spørgsmålet er

en hundrede procents garanti fra ministeren for

dsl kan og vil

garanti synes jeg er den bedste løsning for ordnetdk

garanti vil jeg ikke stemme for

fortsætte men jeg synes også at hele den her diskussion er et meget godt eksempel på hvorfor det stort set umuligt at effektivisere i den offentlige sektor der tildeles midler til at udvikle og det er alle glade for og når man så går

holder ikke her og det holder ikke andre steder i den offentlige sektor derfor kan vi fra liberal alliances side ikke støtte dette beslutningsforslag det er ikke udtryk for kritik af ordnetdk jeg er meget tilfreds med at man har besluttet sig for at støtte det her i to tusind og fjorten og i to tusind og femten

det synes jeg er både generøst og

hver gang noget overgår fra udvikling til drift

fortsætte jeg er også meget tilfreds med at ministeren tilkendegiver at hvis ministeren

anvendt på at sikre fortsat drift af ordnetdk

udviklingsarbejdet er overstået og nu kommer

forstår ordføreren ikke at der altid er udvikling når man har sådanne applikationer udvikling er lig med drift og gør det ikke indtryk at det danske

og folkene bag ordnetdk siger at de ikke kan køre det her videre og må lukke

at sikre den basale udvikling af hvordan det her

laves ny udvikling og så videre det

indtil ny teknologi gav de her muligheder så for mig at se er det her lige ud ad landevejen jeg er meget glad for at der har været

og jeg glæder mig til at se at man i fremtiden vil kunne bruge digitaliseringen

for alle os andre almindelige danskere som bare har brug for viden om vores sprog det indgår også i almindelig dannelse at unge skal vokse op med kendskab til vores sprog

sprogets historie er vigtig og nutiden viden om sproget her og nu

derfor er det noget vi skal værne om der er næsten ikke nogen mere vigtig kulturpolitisk indsats end netop at værne om vores sprog og dermed også i sidste ende om vores litteratur som jo er en vigtig del af kunsten det er baggrunden for at det konservative folkeparti er gået

taget initiativ til jeg synes det er vigtigt at vi sikrer at der er de fornødne midler jeg hørte godt debatten her

man skal blive ved med at støtte noget i en driftsfase

udvikling af et projekt

er der jo ikke nogen fast regel for her er tale om et projekt der fortsat

men det er væsentlige omkostninger der skal bruges til at investere i udvikling

for at sikre at der er ressourcer til at udvikle og drive ordnetdk er jo ikke ensbetydende

derfor vil jeg da gerne tilkendegive helt hen over den diskussion der er

er det sådan at vi i det konservative folkeparti mener det er vigtigt at prioritere vores sprog prioritere adgang til viden om vores sprog både for forskere og almindelige danskere og derfor vil vi simpelt

ikke her i folketinget og slet ikke i regeringen af uransagelige årsager

har kulturministeren valgt ikke at forlænge tilskuddet til

det er altså vigtigt at understrege at det er tipsmidlerne hvis ikke carlsbergfondet altså en privat fond havde skudt en million kroner ind i to tusind og fjorten

allerede i år ikke have kunnet fortsætte debatten i dag har jo vist

selve kernen i dets virke udvikling er lig med drift det er ikke bare sådan at man sender en bil på gaden og så er der lidt vedligeholdelse bagefter nej

det er derfor de har brug for de der en

både det indholdsmæssige men også det teknologiske og vi burde jo egentlig være glade for

har udviklet nogle applikationer

vi er jo udsat for et enormt pres fra

uanede ressourcer til rådighed

vi åbenbart ikke helt finde ud af det og ministeren burde jo egentlig vide bedre for

haft hende i spørgetiden der er blevet stillet skriftlige spørgsmål ikke bare fra mig men også fra andre og folkene fra

nu vil ministeren så ekstraordinært afsætte

det er glimrende så er to tusind og femten i hvert fald sikret men samtidig kan

være med at undre sig jeg får jo løbende kulturministeriets pressemeddelelser hvor der bliver offentliggjort støtte og i flæng kan vi jo nævne de fyrre million kroner til børn og kultur de fire million kroner til

til digital udvikling sidstnævnte og nu bliver det sjovt skal sikre at studerende undervisere og forskere får de bedst mulige vilkår når de søger viden digitalt viden digitalt

passer som fod i hose til den strategi hvorfor i alverden kan regeringen ikke se det vi har også opdaget

ministeren mere eller mindre har til sin rådighed så når

på at modstanden mod at støtte

kan føres tilbage til kulturministeren kulturministeren er jo radikal og det radikale venstre har tidligere talt varmt for at gøre engelsk til et officielt sprog i danmark

de arbejder ihærdigt på at indføre engelsk som undervisningssprog i folkeskolen gymnasier og på videregående læreanstalter det er der penge til

million kroner fra tipsmidlerne ikke engang fra skatteyderne men fra tipsmidlerne

klar sammenhæng mellem det radikale venstres og hermed også socialdemokratiets ideologiske forhold til det danske sprog

sig besnakke af ministeren selv om man egentlig var ret

bakkede man egentlig bevillingen op men det gør man ikke længere jeg ved ikke hvad der er sket ovre hos ministeren det kan ikke bare være en kop kaffe så meget er man da ikke til fals det ved jeg da så godt kender jeg enhedslisten jeg synes ikke jeg har fået svar på hvorfor enhedslisten ikke kan støtte dette beslutningsforslag som er meget konkret det er bare en

vi tager dem fra tipsmidlerne sådan som det var før jeg synes egentlig at vi meget godt har forklaret hvorfor man fortsat skal bruge de penge netop fordi udvikling er drift og fordi

det danske sprog er under pres det er ikke bare noget vi siger dansk sprognævn siger det også derfor har vi brug for redskaber der aktivt

at kæmpe for det danske sprog og der er ordnetdks

ganske enkelt fremragende så drift er udvikling og jeg håber da at enhedslisten

stadig væk nå det man kan bare tage ordet

så er der et flertal og så

det er ikke for sent men alt i alt

problemer i så høj en grad at to tusind og fjorten og femten er sikret

ministerens

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til i morgen tirsdag den tredje juni to tusind og fjorten

det er først ordføreren for forespørgerne herre steen

vigtig det er oplagt at den også er inde i en

hvor der er vigtige møder i juni og måske i oktober som lægger linjen frem til to tusind og tredive det er oplagt at der desuden er

i de kommende år og man kan vel sige det på den måde at der

er rigtig mange forskellige diskussioner

den her sal og i hvert fald når energiudvalget og medierne så vi er jo i gang med en stor og omfattende omstilling af vores energiforsyning

og på den baggrund ser vi frem til

skal aktørerne hvad enten det er husejeren eller fabrikanten eller elproducenten kunne investere i tiltro til at danmark tilbyder stabile rammevilkår det der er fornuftigt i dag skal helst også være fornuftigt om fem år eller om femten år derfor er det virkelig positivt at et stort flertal af folketingets partier grundlæggende er enige om de store linjer i energipolitikken enige om hvor

mere effektivt energiforbrug og et skift fra fossile brændsler til vedvarende energi

er en ambitiøs målsætning

et opnåeligt mål teknologien er langt hen ad vejen til stede og omstillingen er til at betale det var hovedbudskabet fra vk regeringens klimakonvention det er hovedbudskabet i den såkaldte energiscenarieanalyse som energistyrelsen offentliggjorde i maj måned heri bliver det konkluderet at meromkostningen ved at drive et energisystem der er baseret

er begrænset sammenlignet med et scenarie hvor energisystemet er baseret primært på fossil energi

det vel at mærke vigtigt at bemærke at et scenarie der er baseret primært på fossile brændsler

er en realistisk mulighed det er hverken i overensstemmelse med ambitionerne i danmark

dette ting blev enige om i to tusind og tolv udstikker kursen for

tyve og den er et afgørende skridt på vejen mod det langsigtede

og halvtreds mål helt konkret sikrer vi den grønne omstilling via fire

markant indsats for at energieffektivisere vores samfund fra top til bund for det tredje et konstant fokus på at øge elektrificeringen og for det fjerde støtte til at udvikle fremtidens energiteknologier gennem forskning udvikling og demonstrationsprojekter årets energipolitiske redegørelse gør status for den danske energipolitik og i den forbindelse vil jeg gerne nævne nogle eksempler på emner der

har regeringen i april to tusind og fjorten fremlagt en strategi for renovering af bygninger danmark har allerede ambitiøse krav til nybyggede huses energieffektivitet

med strategien er at fremme energirenoveringen af de eksisterende bygninger så vi hæver energieffektiviteten

nedsat et udvalg af eksperter og brancherepræsentanter

til glæde for virksomhederne og til glæde for forbrugerne

tredje vil jeg fremhæve regeringens fokus på bæredygtig biomasse en helt central komponent i omstillingen af mere vedvarende energi

det kræver dog at biomassen er bæredygtig og derfor opfordrer regeringen også energibranchen til at indgå en brancheaftale om bæredygtighed vi skal sikre os at den biomasse vi bruger er

vil jeg fremhæve at den danske indsats ikke batter hvis vi får andre med derfor arbejder danmark målrettet med at sprede de danske erfaringer med omstilling af energisystemet gennem energieffektivisering og udbredelse

og målet er at understøtte den globale omstilling

viser årets redegørelse at vi fortsat er på rette spor i forhold til omstillingen af energisystemet

allerede ganske langt med implementering af de initiativer der var enighed om i energiaftalen men selvfølgelig er der udfordringer

og disse udfordringer skal løses for at indfri vores ambitioner dansk energipolitik foregår i en osteklokke eu har stor betydning for hvilke muligheder vi har for at udforme en dansk energipolitik på mødet i det europæiske råd i marts fjorten vedtog eus stats og regeringschefer at der senest til oktober i år træffes en beslutning om en eu politikramme for klima og energi frem til

og tredive det er afgørende for regeringen at vi i eu når til enighed om en ambitiøs ramme for klima og energi så hurtigt som muligt det vil give investorerne den nødvendige sikkerhed gennem stabile rammebetingelser

og konstruktivt til de internationale klimaforhandlinger i to tusind og femten

regeringen arbejder i den forbindelse for at eu sætter ambitiøse mål frem mod

og tredive det gør vi for at sikre at eu yder et markant bidrag til at reducere verdens udledning af drivhusgasser men også af hensyn til den europæiske forsyningssikkerhed udviklingen i ukraine i

rammen skal fastlægges arbejde for et mål for drivhusgasreduktion i eu på mindst fyrre procent i forhold til nitten halvfems fælles bindende mål for vedvarende energi på tredive procent og fastsættelse af et bindende mål for energieffektivitet

af den nuværende indsats som kommissionen skal

det nuværende system hvor der er et massivt kvoteoverskud til stede giver ikke i

grøn omstilling af den europæiske energiforsyning danmark støtter et stærkt kvotesystem som udgangspunkt

og det skal styrkes med strukturelle reformer der kan skabe grundlag for langsigtede investeringer for de europæiske virksomheder vi skal sikre

retter vi igen blikket mod danmark og dansk energipolitik

vores energipolitiske beslutninger i dag er konsistente med vores langsigtede mål og det kræver rettidig omhu og en forståelse for de vigtige strategiske valg der skal træffes for at sikre en omkostningseffektiv omstilling af det danske energisystem i forbindelse med energiaftalen blev det derfor aftalt at energistyrelsen skulle lave fem analyser vedrørende fremtidens danske energisystem

om grundige og omfattende analyser af vigtige delelementer og det er anbefalelsesværdigt læsestof

alle der har en interesse i dansk energipolitik

i sammenhæng med disse analyser blev der udarbejdet den energiscenarieanalyse jeg omtalte i starten af mit indlæg tilsammen giver disse analyser et bidrag til at give os politikere

halvtreds målet

sige det helt klart omstillingen er

udfordringer undervejs

udgifterne den ekstraordinært lave elpris har medført at de danske virksomheders udgifter til

virksomhedernes konkurrenceevne omvendt skal udfordringerne ikke

husholdningerne modsvares de stigende pso omkostninger af den lavere elpris og danskerne vil

det tredje skal man ikke fokusere ensidigt på energiomkostninger for de fleste virksomheder og brancher udgør energi trods alt kun en ret lille del af de samlede omkostninger en analyse fra dansk energi viser at de energiintensive virksomheder står for under ti procent af værditilvæksten og beskæftigelsen

klart at for virksomheder

energiintensive kan niveauet for pso betalingen naturligvis gøre en forskel og regeringen har derfor ønsket at imødekomme denne bekymring ved at inkludere en omfattende pso lempelse som en

den foreslåede pso lempelse er en balanceret pakke der både tilgodeser erhvervslivet bredt og sætter særlig ind der hvor behovet er størst nemlig hos de elintensive erhverv inden for rammerne af eus nye statsstøttebestemmelse vækstplansudspillet underbygger en omkostningseffektiv grøn omstilling der tager hensyn til konkurrenceevnen vi må se i øjnene at den hidtidige finansiering over elpriserne der var ens for alle forbrugere

den grønne omstilling på sigt det er værd at bemærke at vækstplansudspillet ikke ændrer på de forskellige tilskud til vedvarende energi kun på finansieringen vækstplansudspillet viser

at tage hensyn til erhvervslivet når energipolitikken skal udmøntes men det skal ske uden at vi går på kompromis med vores energipolitiske ambitioner herudover er det vigtigt at understrege at den grønne omstilling har en lang række fordele for danmark den positive historie

et udtryk for at vi allerede producerer en meget stor mængde vedvarende energi i danmark fordelene ved en grøn energisektor vil kun stige i fremtiden i takt med at vi elektrificerer områder såsom persontransport og kollektiv trafik og opvarmning

vores grønne energimiks gøre at vi reducerer vores udledning af drivhusgasser yderligere ligeledes giver omstillingen et hjemmemarked for danske virksomheder der udvikler energiteknologi denne sektor eksporterer årligt for et stort milliardbeløb

den grønne del af eksporten der oplever en kraftig vækst i disse år i takt med at vores europæiske nabolande igangsætter en grøn omstilling af deres energisystemer

gradvis reducere luftforureningen i danmark

i takt med at stadig flere elbiler kommer på de danske veje efter min overbevisning

fordelene mange og ulemperne få

derfor vigtigt at vi fastholder retningen i den grønne omstilling at vi sætter os ambitiøse delmål og sikrer stabile rammer det sikrer at omstillingen foregår omkostningseffektivt de igangværende drøftelser af energiaftalen må derfor ikke resultere i ændringer som kan underminere de mange positive resultater som den ambitiøse danske linje

meget frem til en fortsat konstruktiv dialog om hvordan vi bedst muligt når de energipolitiske mål

eu delen som også spillede en en betydelig rolle

vil junitopmødet være

skal vente til oktober før vi får en

endelig afklaring som som vi ser det i i sf er vi på to punkter

ene er målet

og regeringen har med rette

at det bør være tredive procent et synspunkt vi deler det bør efter vores opfattelse også deles op som landeforpligtelser og ikke bare være en eu forpligtelse når

netop det tema spiller en stor rolle

ifølge kommissionens egne

man har lagt frem reducere behovet for gasimport med ni

vil man kunne skære gasimporten ned med seks og tyve procent ifølge kommissionens

jeg synes det er en god illustration af at at når vi nu med rette

på forsyningssikkerhed blandt andet på grund af krisen

af russisk gas til europa så er den eneste sikre måde

få større forsyningssikkerhed at øge andelen af vedvarende energi og det også være sagt til nogle af de diskussioner vi i øvrigt har i danmark

digte andre løsninger på bordet det er vedvarende energi som kan give europa større forsyningssikkerhed det andet tema som jeg synes

energieffektivisering det er jo skudt til hjørne

kan man sige og og her mener jeg virkelig at

det var det danske formandskab som fik direktivet om energieffektivisering igennem under

at få det næste skridt til

i den forbindelse har der været en diskussion om at man overhovedet ikke havde

øge effektiviteten

om ministeren aktivt vil arbejde for og hvor langt man er kommet i kampen for at få sådan en analyse på bordet sådan at der kan

kvalificeret stillingtagen jeg har bemærket at man selv skriver i redegørelsen at eus ecodesigndirektiv faktisk forventes at give

en slags illustration af at energieffektivitet og det at spare på energi på mange måder er

ministerens betragtninger om kvoteystemet

så til danmark

det mit synspunkt sfs synspunkt at det værste der kan ske

at vi skaber usikkerhed om den energiaftale vi har tiden er ikke til

bølgeskvulp her eller rettere vi har bølgeskvulp men tiden er ikke til at øge dem tiden er

den her sammenhæng at hvis vi tvivler på de mål vi har sat

den kraftigste beskæftigelsesmæssige effekt der overhovedet er lavet i danmark i de sidste to tre fire år så derfor

vores bud er lad os hjælpe den gruppe

jo ingen argumenter for i hvert fald ikke energipolitiske argumenter så hvad skal det til for men lad os hjælpe de industrier der er hårdest ramt og dermed er det heller ikke nødvendigt at lave en lettelse så stor som den regeringen har lagt op til og så skal vi jo huske at det der hedder pso faktisk er investeringsstøtte det er den måde vi er med til at betale de næste

på mange måder skrider det faktisk frem som aftalt ministeren nævnte selv den dynge af analyser der er kommet

at få forklaret at det er en rammeaftale og dermed forhandles der jo hele tiden inden for den aftale det som jeg gerne vil advare imod er

der var inden i den vi skal ikke skrotte det der er indeni men hele aftalen er selvfølgelig en der skal forhandles inden for for rammen jeg synes

indsats for at sælge den danske energimodel som en helhed med reguleringssystem med produkter og så videre jeg har forstået at der bliver lavet et partnerskab på det område

andre områder hvor man arbejder med grøn omstilling vi har selvfølgelig et par hjørner hvor hvor vi ikke er helt på plads vi må have lavet nogle danske bæredygtighedskriterier for

spørge ministeren om om der er en tidsplan for det

jo ikke vente på eu sådan som jeg ser det og jeg vil også spørge ministeren om

medio to tusind og fjorten er

er vores smertensbarn de andre ting har vi på mange måder styr på men det her

på grøn transport det må jo være lige om hjørnet det kan være at

en sommerferie ind imellem

det er også i det lys at kriegers flak er så vigtig

det øger muligheden for transport mellem skandinavien og tyskland på vegne af en række partier

venstre socialdemokraterne det radikale venstre socialistisk folkeparti enhedslisten og det konservative folkeparti

og konstaterer med tilfredshed at regeringen har valgt blandt andet at adressere udfordringerne forbundet med den grønne omstilling i årets redegørelse udfordringerne er netop blevet belyst i en række analyser der blev udarbejdet som en del af energiaftalen fra to tusind og tolv med baggrund i disse analyser opfordres regeringen til fortsat at arbejde for en ambitiøs og omkostningseffektiv energipolitik på såvel nationalt som europæisk plan der sikrer at danmark i to tusind og halvtreds er uafhængig af fossile brændsler energipolitikken skal tage hensyn til beskæftigelse og konkurrenceevne og skal hvile på bredest muligt parlamentarisk

altså også har en udfordring med

synes faktisk at jeg adresserede at vi skal hjælpe de sektorer som er energiintensive og derfor konkurrenceudsatte men vi skal egentlig ikke bruge pengene på alle de andre områder

det er rigtigt at vi har fået en højere pso betaling fordi vi har lavet biogasudbygning

det er støtten til biogas og fordi anholt er blevet indviet

vi synes at de problemer som opstår

inden for rammen så kan der jo nok blive en diskussion om hvor store problemerne er

er der ingen energipolitisk argumentation for det og derfor synes jeg så ikke det skal løses inden for

og derfor giver det også gode muligheder for at vi i et åbent rum her i folketinget kan diskutere den danske energipolitik det går jo når man kigger på det og kigger på redegørelsen som er ganske flot og

godt med at implementere de energipolitiske mål det er den grønne omstilling som

jo ganske godt vi får mere vind mere biomasse mere sol mere biogas og på alle de her områder går det i den rigtige retning

også enige i at det er fornuftigt at presse alt det vi overhovedet kan i eu

målsætninger når man kigger lidt på hvad

på det ambitionsniveau vi har i danmark i to tusind og tredive og det viser måske i virkeligheden nogle af de udfordringer vi står

derfor er det helt afgørende for venstre at vi fortsat presser på i eu i forhold til at få høje europæiske målsætninger således at vi undgår at den danske energipolitik betyder at danske virksomheder påføres unødige omkostninger vi har også en anden stor udfordring med energiaftalen vi var kort inde på den lige før og det er prisen for energiaftalen hvad koster den for de danske virksomheder hvad koster den for de danske forbrugere da venstre for to år siden indgik energiaftalen var det et klart mål for os at den skulle være omkostningsmæssig effektiv at vi skulle sikre at den kunne gennemføres så billigt og effektivt som muligt regeringen spillede ud med et udspil om samlede årlige omkostninger på fem milliard kroner og efter hårde lange og trange

enighed om en bred energipolitisk aftale med samlede omkostninger på

og tyve det vil sige to milliard kroner mindre end det som regeringen spillede ud med det var en klar forudsætning for os for at indgå aftalen meget tyder nu på at noget af økonomien i aftalen er skredet hvor meget økonomien er skredet er lidt svært at få helt styr på

økonomien i aftalen her men det er de samlede omkostninger til den førte danske energipolitik

en lang række af de mål der står i energiaftalen er vi ikke kommet i gang med endnu der er en lang række af de tiltag der står i aftalen

kommet i gang med endnu men den førte danske energipolitik er

jo en række årsager til ministeren sagde i sin tale at danmark ikke opererer i en osteklokke det er vi ganske enige i for der sker så meget i verden omkring os som også påvirker den danske energipolitik og omkostningerne ved den de forhold at prisen på

producere energi og el på fossile brændsler bliver

producere den på vedvarende

den vedvarende energi have større tilskud og det er jo det der er årsagen til

ligger på et meget meget højt niveau ja vel nærmest det dobbelte af

vi indgik energiaftalen der er en ekstraregning på ikke mindre end tre milliard

venstre sammen med de øvrige borgerlige partier i folketinget har bedt om en genberegning ikke bare af energiaftalen men af hele den førte energipolitik det skuffer os dybt at vi bad om den genberegning den attende marts første gang

må det være en klar forudsætning

der også er en økonomi i aftalen

og når økonomien skrider må vi også i fællesskab og det fællesskab burde vi jo have når vi indgår en sådan aftale og forståelse med hinanden

derfor ønsker vi at vi får kigget på det her

vi får aftalen genberegnet men det er også sådan må vi erkende at vi jo ikke inden for energiaftalen og inden for dansk energipolitik alene kan finde finde finansieringen af de tre

energipolitiske mål som vi er enige om i folketinget så vi opfordrer regeringen til at sætte sig ned sammen med forligspartierne og prøve på at finde en løsning

at vi når de energipolitiske mål på en fornuftig måde for os at se handler det her om at vi skal sikre at der både er en

at vi samtidig fortsætter den grønne omstilling som danmark står midt i og som vi også er enige med regeringen i har en række både beskæftigelsesmæssige og økonomiske fordele og det handler for os om

nok sige at der er balancen skredet til den forkerte side og derfor synes vi

være fornuftigt at få kigget på det her og sikret at dansk energipolitik igen igen kommer i økonomisk

i tiltro til at

uagtet at vi gerne vil finde nye løsninger hvis vi kan gøre det inden for de målsætninger som venstre også henviser til at vi skal holde fast i

ufaglærte arbejdspladser rigtig mange i vores yderområder som jeg mener er nogle arbejdspladser vi også

det er bare ikke tilstrækkeligt at foreslå en nedsættelse over en seks årig periode med samlet set seks milliard kroner og kun tre hundrede og

million kroner det kommende år når stigningen er på tre milliard kroner om året

tænkning og danske produkter og hvilke målsætninger

for i eu den energipolitiske redegørelse viser efter min overbevisning at vi er på rette spor der er stadig lang vej igen

om ret mange ting det handler om forsyningssikkerhed når der bliver færre og færre fossile brændsler og vi er afhængige af leverancer fra ustabile demokratier eller diktaturer det handler selvfølgelig om fremtidens klima om den klode vi efterlader til vores børn og børnebørn men det handler også om danske arbejdspladser

hvis man ser på tallene kan man jo godt se at det er noget af det vi skal leve af i fremtiden vores grønne teknologi bliver en større og større eksportvare mens den generelle eksport steg med

bliver efterspurgt ekstra meget ude

den grønne energiteknologi det synes jeg man skal tage med som et signal om at vi skal passe meget på at sætte den førerposition over styr det er jo nu at store dele af verden faktisk går i gang med at omstille deres energisektor spare på energien og så er danske virksomheder i høj kurs

på grund af os herinde i tinget men fordi de danske virksomheder faktisk er smadderdygtige vi har vist herhjemme at det virker i praksis og det giver eksport og arbejdspladser som vi selvfølgelig skal passe på regeringen gør som det også fremgår af redegørelsen et struktureret arbejde for at understøtte den her eksport af både kan man sige tænkningen modellerne og de konkrete varer altså der er et tæt samarbejde eksempelvis mellem energistyrelsen og de kinesiske myndigheder og det er jo et samarbejde som begge parter kan lære noget af

de løsninger vi tit peger på herhjemme

bliver placeret centralt ligesom danske produkter og danske virksomheder bliver placeret centralt vi arbejder selvfølgelig også på eu plan for

få hævet ambitionsniveauet der er ikke nogen tvivl om at det er noget af det der batter hvis vi rent faktisk skal løse klimaudfordringen der er heller ikke nogen tvivl om at samarbejdet på energiområdet i eu er afgørende hvis vi skal have en chance for for alvor at integrere den vedvarende energi hvis vi skal sikre alle de her ting skal vi have nedbrudt barriererne men vi skal også have et eu som går forrest

at sikre nogle ambitiøse målsætninger

utrolig meget støtte det fremstår nærmest som om kulkraft er gratis og ikke har nogen omkostninger det er ikke

etableres nu er billigere end kulkraftværker så det men jo må konstatere

at ja energi koster noget men det er ganske enkelt forkert

omstillingen til vedvarende energi opnår vi jo ud over de

førerposition eksportmuligheder og arbejdspladser også en sundhedsgevinst

mindre afhængighed af energiimport og andre ting som kan være med til

jeg synes det er værd at notere sig den analyse der lige

hvad omkostningerne egentlig er når man ser frem til

ske én ting er at vi ikke ville kunne have et system

men hvad er egentlig omkostningen hvis man gik over til et samfund

at omkostningen per dansker

og halvtreds er i størrelsesordenen tusind kroner

sko eller andre ting man kunne købe for de her penge

forfølge en energipolitik som er ambitiøs

de traditionelle og på vores konkurrenceevne og derfor har regeringen fremlagt et

både generelt for at hjælpe

på konkurrenceevnen og målrettet til de energiintensive virksomheder som er hårdest ramt vi forfølger den balance det vil vi fortsat gøre og derfor forhandler vi også med folketingets partier om det men vi vil ikke være med til at skabe usikkerhed om den grønne omstilling når siemens siger at de har investeret en milliard

vi jo ikke bagefter komme løbende og sige tough luck vi

det ville sætte den faktisk ret unikke position vi har haft i danmark over styr

investeret så meget i det og det er også det der gør som sfs ordfører også nævnte at det der ligger i energiaftalen i virkeligheden er et kæmpe beskæftigelsespolitisk boost fordi der bliver investeret så mange private kroner i det her vi har brug for en bred politisk

på en politisk aftale som omfatter enorme milliardbeløb og som har indflydelse på alle danskeres private økonomi og vores virksomheders konkurrenceevne

så sandelig også for at få indflydelse på den lange række af udmøntninger der sker i løbet af aftalens i alt otte år lange løbetid og ikke mindst fordi fordi aftalen trækker i retning

af energi fra udlandet det er en meget væsentlig prioritet for dansk folkeparti det er nemlig et element vi lægger vægt på

og hvis man spoler tiden omkring fyrre år tilbage

en vigtig mulighed og det er da også et emne

er blevet diskuteret en hel del i de sidste år i dansk folkeparti ser vi store perspektiver i at udvinde skifergassen for den vil kunne holde danmark velforsynet med gas i flere årtier og samtidig bidrage med enorme beløb til statskassen

et andet vigtigt element i energiaftalen som vi lægger vægt på er at energibesparelser indgår som en meget vigtig del

alt andet lige et mere økonomisk effektivt samfund når vi har et energieffektivt samfund danmarks konkurrenceevne blive styrket når overflødigt forbrug af energi bliver minimeret

jo gået to år siden energiaftalen blev indgået

om alle beregninger der ligger til grund for aftalen holder vi har sammen med de andre borgerlige partier bedt om at få genberegnet energiaftalen og vi venter

ministeren vil åbenbare disse beregninger for os skulle det vise sig at der kommer differencer mellem indtægter og udgifter må man tage stilling til hvordan det skal løses dansk folkepartis svar er entydigt kommer der til at mangle penge

aftalens udgifter skæres ned for med denne energiaftale må vi sige at dansk folkepartis smertegrænse for hvor meget vi vil betale

er nået og yderligere

vil skade vores erhvervsliv det vil skade vores beskæftigelse og det vil skade forbrugerne

for dansk folkeparti er det som jeg lige sagde vigtigt at vores erhvervsliv ikke belastes yderligere af den førte energipolitik

taber konkurrenceevne over for udlandet det vil nemlig koste arbejdspladser derfor ser vi også med bekymring på udsigten til en kraftigt stigende pso afgift i de kommende år vores opfordring til regeringen er derfor også at

højde for de problemer som pso afgiften kommer til at udgøre for dansk erhvervsliv hvad der helt konkret skal gøres for at holde snor i udviklingen i psoen er vi åbne over for at diskutere her kan man forestille sig flere forskellige modeller og vi anerkender også at regeringen i sit sidste udspil vil gøre noget ved problemet

de ord skal jeg sige at vi takker for redegørelsen og så ser vi frem til den fortsatte debat her i dag

på vegne af dansk folkeparti og liberal alliance

og opfordrer regeringen til at tage højde for de problemer som energipolitikken giver erhvervslivet hvor stigende omkostninger til energi skader erhvervslivets konkurrenceevne med tab af arbejdspladser til følge folketinget opfordrer regeringen til i energipolitikken at lægge vægt på at fremme vækst og beskæftigelse og at gennemføre energipolitikken med

og vismændenes vurdering så vil jeg bare have dansk folkepartis

beregner at vi har nogen

at være længst fremme ved nettet angår den grønne omstilling det giver os ikke nogen arbejdspladser

er en beskæftigelseseffekt på i omegnen af fem tusind

rigtigt at

retning som dansk folkeparti anbefaler

hvem som helst det er jo nogle af landets

arbejdspladser at aflyse en havvindmøllepark

godt være at der er tyvetusind mennesker involveret i at bygge

men de er jo kun beskæftiget

det miljøøkonomiske råd

leverandører men derfra og så

gå ind i den her storstilede statssubsidiering af energisektoren som

får en situation

til vedvarende energi for at sikre selvforsyning foretrækker herre mikkel dencker et eksperiment et håb en drøm om

nogen særlige miljømæssige problemer forbundet med det

man bruger som man bruger ude i nordsøen til at få olie og gas op derude og der har det ikke givet særlig anledning

som mange hiver frem tit sandheden er jo at det er et sugerør der bliver

kilometer ned i undergrunden og kommer langt uden om

der er stadig flere hundrede lande rundt i verden som ikke har gjort det samme

gengæld har vækst i deres fossile afbrænding

mest muligt under hensyntagen til økonomi og bæredygtighed i bred forstand

tillade mig at komme ind på enkelte elementer men ellers

i en bredere kontekst og lad mig

det sidste først den her redegørelse kommer jo på et tidspunkt hvor vi har modtaget tre delrapporter fra

når der skal være opsamlende møde her i efteråret i københavn og alle tre delrapporter er faktisk fortvivlende læsning som i den grad kalder på intelligent handling for det første

er stigningstakten i udledning af drivhusgasser fra to tusind til to tusind og ti den højeste i menneskets historie på trods af klimapolitikker i mange lande det skyldes primært økonomisk vækst og befolkningstilvækst uanset en øget energieffektivitet størsteparten af stigningen kommer fra energiforsyning og industri men det fremgår også tydeligt at den mest kosteffektive

lavere luftforurening og større energisikkerhed som i parentes bemærket også kræver adfærdsændringer i forhold til at reducere energiforbruget

bedre og mere klimarobust byplanlægning og investeringer i infrastruktur som fremmer miljørigtig mobilitet og dermed mindre fossilt brændsel i transportsektoren giver også færre udgifter til klimasikring og bedre luftkvalitet

rapporten taler også om energieffektivt byggeri og der har vi jo

er mindre miljøskadeligt og medfører bedre indeklima og dermed større trivsel og i virkeligheden også højere produktivitet større ressourceeffektivitet og mere genanvendelse bidrager ikke blot til lavere energiintensitet men også til mindre materialeforbrug og dermed lavere klimabelastning på flere parametre og så

brug for bæredygtighedskriterier for biomasseproduktion herunder bæredygtig skovdrift der også vil være til stor gavn for natur biodiversitet klimatilpasning og mere stabilt klima og sidst

en udfordring men den danske energipolitik og ikke mindst energiaftalen fra to tusind og tolv bidrager jo i høj grad til øget energieffektivitet og udvikling af vedvarende energiformer og er til inspiration for andre lande

eu politikken i særdeleshed

skal vi holde fast i vores overordnede mål for energiaftalen den sikkerhed en aftale med langsigtede mål giver erhvervslivet er uvurderlig for produktivitet og investering i fremtiden

men målet om

vedvarende energi i to tusind og halvtreds større energieffektivitet og fortsat

nu for otte og tredive milliard kroner grøn energiteknologi om året og det er steget

og tretten hvilket svarer til hele den stigning i eksporten der foregik mellem

og tretten så på den baggrund står den politiske opgave jo nu tindrende klar

vi kan nemlig nu sige endegyldigt farvel til kul og oliealderen hvis vi vil og satse kræfterne på at gøre fremtidens energi endnu billigere og mere konkurrencedygtig

på det og omstilling til hundrede procent grøn energi er slet ikke uoverkommelig derfor er det også afgørende at vi ikke skaber tvivl om ambitionsniveauet for det gør kun omstillingen dyrere og mere besværlig de virksomheder og borgere der hver dag

at ødelægge klimaet og i forhold til resten af verden

danmark fremstå som et lysende eksempel i modsætning til for eksempel tyskland

beklageligvis er i fuld gang med udvinding af brunkul

via de vedvarende energiformer men også via effektivisering så vi har mindre brug for energi

der er ingen tvivl om at transporten fylder meget i scenarierne for at blive fossilfri når både dieseltog og personbiler begynder at køre på grøn el bidrager de ikke til luftforurening i byerne ligesom danskerne heller ikke længere vil være generet af luftforurening fra kraftværkerne forskerne har tidligere vurderet at det vil medføre samfundsøkonomiske gevinster på op til to tre milliard kr fordi færre bliver syge af luftforurening og det vil jo også gøre at dem der bor langs støjende veje og

afslutning vil jeg sige at radikale venstre naturligvis tager redegørelsen til efterretning og bakker op om

det fælles forslag til vedtagelse den grønne omstilling er godt i gang men

jo mindst lige så interessant hvad man har tænkt sig at gøre de næste ti tyve år som hvad man har tænkt sig at ens efterkommere skal gøre

og halvtreds det er jo ikke sådan at man kan tage springet fra fossile brændstoffer til vedvarende energi kilder i løbet af fem ti år

i forhold til klimaudfordringen at vi handler og at vi handler

bryder os om at lytte til de ting der kommer til os udefra for eksempel den konstatering at hvad bolivias præsident sagde umiddelbart efter klimatopmødet i københavn nemlig at det man havde aftalt her

langt mere vidtgående end dem hvis konsekvenser vi har diskuteret indtil nu medmindre der handles og der handles på en helt anden måde end

set derude hvor man med fuldstændig ro i sindet kan sige at den megen snak om alle de regninger man ikke måtte efterlade i børneværelset når det handlede om

er vores generation nu i færd med at overlade til børneværelset på et langt langt mere alvorligt spørgsmål nemlig spørgsmålet

og klimaudfordringen kommer til at se ud

udtryk for at vi tager pant i vores børn og børnebørns fremtid og deres muligheder for at sikre et ordentligt liv og et ordentligt livsgrundlag

set en ganske alvorlig sag vil jeg sige

at vi i danmark har et flertal som regeringen fordi regeringen holder så meget af brede flertal kalder et meget bredt flertal som støtter en klimalov

nok hævde at så bredt er det heller ikke men det

energi selv om der er det særlige ved brede aftaler at gennemførelsen af dem undertiden kan blive ganske vanskelig men det er jo godt at vi

men det er jo også rigtigt som det er sagt i debatten her i dag at hvis der ikke også sker noget andre steder end i danmark ja så

alle vores kloge tanker og alle vores geniale produkter hvis man også begynder at lave klimaomstilling og miljøomstilling i andre dele af verden men det afgørende er jo

så kommer tættere på at indfri den fælles målsætning vi må have om

vores børn og børnebørn nogle gode udfoldelsesmuligheder i fremtiden derfor synes jeg det

at regeringen har taget initiativ til at etablere samarbejde med rigtig mange lande rundtomkring i både europa og resten af verden for at køre nogle projekter det er rigtig godt jeg tror bare man er nødt til at se i øjnene at som et supplement til den strategi man har med at stille krav om at eu skal være ambitiøs og fn skal være ambitiøs og skrives globale aftaler er det rigtig vigtigt at vi forsøger at forpligte os selv og hinanden i forhold til konkrete lande rundtomkring i verden der også vil noget mere

noget andet sådan at det ikke ender med at danmark er det eneste lysende fyrtårn

vi er et lysende fyrtårn sammen med rigtig mange andre lande det tror jeg bliver en vigtig dimension i fremtiden

et par enkelte ord om det som kun dansk folkepartis ordfører var inde på nemlig at vi jo kombinerer det med at vi vil fjerne efterspørgslen efter fossile brændstoffer med selv at udvinde så meget som vi

kan komme til nogle vil sige at det er en smule modsætningsfyldt i hvert fald kan man sige at hvis det lykkes for alvor at få sat en stopper for

gjort så meget økonomisk afhængig af at der stadig væk er en stor efterspørgsel nogle vil måske også sige at det er lidt modsætningsfyldt at man vil omstille og så gør hvad man kan for

kommet langt hinsides det fornuftige

herre lars christian lilleholt har jo ret når han siger at det eu

i danmark helst skulle nå

måske også en lille smule om at så stort er ambitionsniveauet heller ikke i eu også når det handler om bindende mål for vedvarende energi og på andre områder

klart brug for en opstramning og en styrkelse af de målsætninger og krav der er og også af at der bliver tale om en reel

konstaterer at man bør styrke eus kvotemarked ved strukturelle reformer og så kan

bare i al stilfærdighed konstatere at det der er gennemført på området for at sikre at man ikke også fremover vil

bare sige at det er rigtig trist at der ikke er politisk enighed om at det vi bør gå efter

satse på er at forureneren betaler

klimamæssige konsekvenser af fortsat anvendelse af fossile brændstoffer slet ikke indgår i prisen og derfor ikke indgår

helst økonomiske overvejelser det forsøger man så at kompensere for ved hjælp af et kvotesystem som er uigennemskueligt uigennemskueligt og i hvert fald endnu mangler at vise at det sådan for alvor kan fungere effektivt der har været meget diskussion det seneste stykke tid om psoen

regeringen lægger vægt på stabilitet og forudsigelige rammer og også mener at man skal holde fast i at høste de langsigtede gevinster i form af positive klimaeffekter og øget forsyningssikkerhed samt de kortsigtede gevinster i form af øgede investeringer og beskæftigelse når det handler om omstilling til vedvarende energi energibesparelser i den sammenhæng kan det måske være lidt underligt at regeringen har spillet ud med at ville lette psoen for erhvervslivet sådan at det i stedet for at være dyrere at bruge energi

billigere at bruge energi i stedet for at opmuntre til at spare på energien

til at bruge energi det synes jeg måske er en lille smule paradoksalt

steen gade gav udtryk for men det ændrer ikke noget ved at der sagtens kan være

en lettelse under forudsætning af at man så også kan lave nogle aftaler med dem om at de reelt gør hvad de kan for at spare på energien det er vi selvfølgelig åbne over for og indstillet på

sige at vi da jo netop fordi det her er

alvorlig sag som ikke sådan egner sig alt for meget synes jeg til politisk drilleri og spilfægteri

to ting som for os er rigtig vigtige den første er at de klima og energimæssige ambitioner ikke svækkes

holde fast i sådan må det være vi har ingenting imod at diskutere besparelsesforslag i forhold til den energiaftale der er indgået der er elementer i den energiaftale

man kan jo selv se på beregningerne af hvad det er for nogle energiformer som for alvor boner ud når man snakker om psoen biogas bare for

det diskuterer vi selvfølgelig gerne det er klart hvordan vi kan reducere

måde kan sikre at tingene bliver finansieret

sociale balance eller

skal betale for at der gives lettelser til erhvervslivet på psoen men ud fra de to

vi selvfølgelig indstillet på at finde en løsning der gør at vi i de kommende år kan sikre den omstilling til vedvarende energi og de energibesparelser som blev aftalt da vi

som man jo dag for dag bliver gladere

dahl dengang sagde jo bare var en aftale enhedslisten havde fået lov til at skrive under på efter at df havde klaret det hele det står vist nogenlunde klart

som det også går op for regeringen at kejseren har meget lidt tøj på ses der alligevel interessante nyskabelser rundtom i redegørelsen alene det at man indfører et afsnit der hedder overordnede udfordringer ved finansieringen af den grønne omstilling er jo et bevis på at en eller anden form for virkelighedserkendelse er ved at indfinde sig det tror pokker fristes man til at sige de to afgørende finansieringselementer nemlig forsyningssikkerhedsafgiften og

afgiften er enten afgået helt ved døden eller også på vej

himmelflugt efter anholt vindmøllepark nu en afgift som i to tusind og tretten udgjorde skræmmende fem

milliard kroner vil naturligvis stige yderligere i de kommende år når endnu to nye kæmpeparker skal op sammen med de kystnære vindmøller det der umiddelbart kan undre er at selv om der står maj måned to tusind og fjorten

har energiministeren ikke fundet anledning til at fortælle folketinget at man i et andet ministerium har lagt planer om en lempelse af psoen med i alt fem

tyve det er så anden gang man nedsætter psoen

giver problemer med konkurrenceevnen og beskæftigelsen når man ikke skriver om disse nye vækstinitiativer

er det formentlig fordi det ikke skal være for åbenbart at man både får flere arbejdspladser når man sætter afgifterne op altså det der står i redegørelsen og når man sætter dem ned igen det vil sige det der står i vækstplanen det viser at energipolitik i danmark er ren tryllepolitik nej der er kun én logik der eksisterer i den grønne drømmeverden som nu er ved at blive indhentet af de iskolde realiteter det er og bliver et bluffnummer hvis man bilder danskerne ind at den grønne drømmeøkonomi er lige om hjørnet i hele eu udgør sol og vind en

procent af energiforbruget og det selv om tyskerne bruger tyve milliard euro årligt i tilskud til især solceller

det gældsplagede spanien bruger mere i tilskud end de bruger til alle deres videregående uddannelser tilsammen i sidste uge kunne man i en større dansk lokalavis læse på forsiden

har man slået så mange almindelige kraftværker ihjel cirka en tredjedel at man nu må importere el hver eneste uge mens det tidligere kun skete et par gange om året altså er forsyningssikkerheden svækket ud over alle grænser længere inde i samme

ved siden af et stort billede af en vindmølle med en julegås på spidsen af en af vingerne her proklamerer ministeren at i december lige omkring jul sidste år producerede vi over halvtreds procent af strømmen på vind hvorved rigtig mange danskere fik grønstegt julegås dette er helt mageløst i den forstand at der ikke stod meget om at vi jo slet ikke er i stand til at aftage al den strøm når det blæser og derfor må forære strømmen til nordmænd og svenskere med enorme danske tilskud i rumpen ja så fik de såmænd også en julegave men det var af die dummen dänen absurditeten absurditeten bryder for alvor ud i lys lue

beundrer os og det skulle ikke være for

men for den grønne omstilling

det er vedvarende miljørigtigt og vedvarende god økonomi men det øvrige halleluja er vi ikke særlig store beundrere af især fordi der hverken er miljø økonomi eller forsyningssikkerhed i den førte energipolitik så længe vedvarende energi er så dyr

skal gennemgå en grøn omstilling den historisk brede enighed om energipolitikken i danmark har givet os et helt unikt fundament for at lave en omkostningseffektiv omstilling og den enighed er meget smukt udtrykt i den brede energiaftale fra

vi yder vort for at bekæmpe klimaforandringerne og vi sikrer samtidig et langtidsholdbart bæredygtigt omkostningseffektivt forsyningssikkert energisystem regeringen vil ikke gå på kompromis med de langsigtede ambitioner om en grøn omstilling af danmark i den seneste tid er sået tvivl om energiaftalen den slags usikkerhed om de fremtidige rammer koster troværdighed det koster egentlig også kroner så på den korte bane

en prioritet for regeringen at vi hurtigst muligt igen får skabt stabile rammer om

vi vil meget gerne løbende diskutere dansk energipolitik og den opfordring fra flere om at vi nu skal sætte os ned og få skabt ro og rammer er jeg selvfølgelig enig i og

har en god og bred aftale og den udgør et fundament men vi skal selvfølgelig løbende kunne undersøge og drøfte enkeltelementer der var et specifikt spørgsmål fra herre steen gade om energieffektivisering man kan sige

energis kontor for energieffektivisering hvor danmark har givet udtryk for at vi lægger vægt på at kommissionen i

energibesparelse indgår i et udkast til kommissionens konsekvensanalyse

teknisk men det er egentlig blot for at sige noget både til herre per clausen og til steen gade

fuld fokus på eu og

skal løses i vores osteklokke men under en langt større osteklokke det er på globalt plan vi skal tackle disse udfordringer

for et års tid siden om transportens rolle det er ufint synes jeg men måske

er vores smertensbarn og selvfølgelig

kun i vores samlede grønne omstilling nået halvvejen der udestår mange mange udfordringer herunder særlig

at løftet er medio og fjorten spørgsmålet lød så hvornår

jeg tror vi lige skal over sommerferien først men så

kommer en rigtig fin ting som vi kan glæde os over sammen

det skal også være min udgang der er ingen tvivl om at vi har drøftet noget i dag som

standende drøftelse vi bliver aldrig færdige med at drøfte den grønne omstilling

heldigvis er der overordnet enighed om den bredere retning og heldigvis er der en imødekommenhed

fornuftige aftaler om de specifikke indretninger det vil jeg glæde mig til at deltage i med medlemmerne af det ærede ting

at vi ikke skal have en pulje der kan støtte de svage og sårbare grupper i vores samfund men i en erkendelse af at der er et problem med en pulje der er så sårbar når den ikke tilføres nye midler

været situationen de seneste år og det er bekymrende at vi når vi sidder og forhandler udmøntningen af puljen skal se hvor langt midlerne kan strække og hver gang må give afslag til ofte rigtig gode projekter

jo mødtes om samme emne

har stillet denne forespørgsel til socialministeren

det selvfølgelig for at høre hvad han har

vil det ikke være to identiske udmeldinger der jeg mener at socialministeren siden sin tiltrædelse som socialminister har fremført at der skal ske noget i forhold til udsatte og sårbare grupper

faglige baggrund med i ministerbagagen

det ene er bedre end det andet men jeg må som udgangspunkt tro at socialministeren i sin tid som socialpædagog har set og erfaret ting som netop berettiger til at vi i dag forholder os til om det ikke er på tide at nytænke hele konstruktionen bag satspuljen det er derfor vores holdning at der fremover på finansloven bør afsættes midler til en satspulje som ikke svinger så meget i beløbsstørrelse og vi foreslår herefter at det vil være naturligt at de partier der stemmer for årets finanslov eller de partier der stemmer for finansieringskilderne til satspuljen efterfølgende er med i fordelingen af satspuljen vores håb er at regeringen vil bidrage til det og være villig til at gøre satspuljen levedygtig på et sundere og mere rimeligt finansieringsgrundlag det mener vi

vi skylder de udsatte borgere i danmark da midlerne i satspuljen faktisk er med til at gøre en forskel i modtagernes tilværelse

hver især vil komme med den positive mine på og sige at nu har man fundet en

over fire år og yderligere tre hundrede million kroner

dem kan vi sagtens få ind i debatten

trods disse midler som jo er mere eller mindre øremærkede og som skal prioriteres på sundhedsområdet at det er aktuelt og også nødvendigt at vi tager en debat om satspuljens fremtid

at et bredt flertal i folketinget står bag det nuværende satspuljeforlig og dermed også finansieringen af satspuljen

de samme principper siden starten af nitten halvfemserne hvor ordningen blev oprettet regeringen mener at satsreguleringsordningen er en hensigtsmæssig ordning den sikrer en rimelig balance mellem hensynet

overførselsmodtagernes indkomst og mulighederne for at iværksætte særlige indsatser over for svage og udsatte grupper i vores samfund

ser regeringen ikke noget behov for at vi ændrer finansieringen af satspuljen lønudviklingen har jo nu i et par år

to tusind og sytten det betyder jo ikke at der ikke har været midler til forhandling og det betyder jo heller ikke at der ikke er igangsat nye væsentlige indsatser over for udsatte grupper det vil socialministeren komme konkret tilbage til senere satspuljen i de enkelte år består ikke bare af et eventuelt nyt puljebeløb der er også andre elementer for det første frigjorte midler som følger af midlertidige projekter der udløber for det andet uforbrugte midler fra de tidligere år som føres tilbage til satspuljen

ofte omprioriteringer så midlerne udnyttes bedst muligt inden for satspuljen i år står vi så desuden i den

meget særlige situation at der er yderligere midler til udmøntning for satspuljen for der foretages en korrektion på alt i alt en milliard kroner bagudrettet og cirka nul

årligt permanent samlet set vil

derfor være midler til forhandling i satspuljen i to tusind og femten også selv om der ikke tilføres et nyt puljebeløb som følge af lønudviklingen de forhandlinger

ganske ekstraordinært allerede i gang

historisk løft af indsatsen i psykiatrien som sagt

ser regeringen på den baggrund ingen grund til at vi ændrer på finansieringen af satspuljeordningen men vi finder anledning til at vi ser på administrationen og hele regelsættet omkring satspuljen i takt med at der jo løbende tilføres nye puljebeløb satspuljen akkumulerer den samlede pulje helt naturligt og satspuljen udgør således i dag knap tretten milliard

ordninger der er tale om mange forskellige slags ordninger det kan for eksempel være udviklingsprojekter lovgivningsinitiativer puljer med videre når vi igen kommer i en situation hvor der vil være år hvor satspuljen skal tilføres et nyt puljebeløb ja så vil antallet af ordninger jo alt andet lige helt naturligt stige det betyder at det bliver stadig mere komplekst at følge op på de afsatte bevillinger

af satspuljen og selve konstruktionen så der fremadrettet sikres et enkelt et automatiseret og et sikkert system og derfor vil regeringen nedsætte en taskforce til lige præcis dette arbejde og rammerne for arbejdet vil blive drøftet med forligspartierne så alt i alt mener regeringen at finansieringen af

satsreguleringsordningen fungerer tilfredsstillende

nu vil socialministeren orientere om regeringens socialpolitik over for socialt udsatte

korrektionen jeg vil her benytte lejligheden til at redegøre for hvordan satspuljen generelt indgår i håndteringen af de socialpolitiske udfordringer som vi står over for først vil jeg dog orientere om regeringens sociale

tyve mål og arbejdet hermed regeringen prioriterer indsatsen over for udsatte borgere højt

tyve målene er netop opstillet for at sikre resultater i den sociale indsats til gavn for borgeren og regeringen ønsker at blive målt på om resultaterne indfries den sociale indsats i kommunerne er en helt afgørende forudsætning for at komme i mål

i to tusind og tretten brugte kommunerne tre og fyrre milliard kroner til de mest udsatte borgere inden for den økonomiske ramme skal kommunerne allerede i dag arbejde for at løse de sociale problemer som udsatte borgere forpligtelserne til at yde den enkelte den hjælp og støtte der er behov for følger af servicelovens bestemmelser det gælder uagtet om satspuljen tilføres midler eller ej vi bør som regering og folketing have en forventning om at man kan nå rigtig langt inden for den eksisterende lovgivning og de eksisterende økonomiske rammer kommunerne gør allerede i dag et stort arbejde på det sociale område og arbejder målrettet for at løse udsatte borgeres sociale problemer

mange hjemløse for mange misbrugere og for mange udsatte børn

samme muligheder i livet som andre og det kan vi som

samfund ikke være tilfredse med der eksisterer allerede i dag en stor viden i kommunerne om det sociale område den viden skal i højere grad bringes i spil kommunerne kan i højere grad lære af hinanden så de kommuner som er bedst til at løse sociale problemer giver deres viden og gode erfaringer videre samtidig kan der være behov for fra centralt hold at igangsætte initiativer som kan udvikle og løfte det sociale område her har

spillet en væsentlig rolle gennem årene satspuljepartierne har i fællesskab gennemført en række store reformer og gennem målrettede initiativer bidraget til at sikre udsatte grupper bedre livsvilkår så er det rigtigt at satspuljen de senere år har været lille det skyldes at lønudviklingen har været lav som vi hørte fra finansministeren og derfor er der ikke tilført nye midler til satspuljen det har betydet at vi under de årlige satspuljeforhandlinger har været

nødsaget til at prioritere benhårdt vi har dog igangsat store og væsentlige initiativer senest

igangsat vi et initiativ på handicapområdet som skal skabe helhed og sammenhæng i indsatsen og vi har afsat midler til en ny hjemløsestrategi samtidig har vi støttet en lang række frivillige organisationers indsats over for udsatte grupper så uagtet om satspuljen er stor eller lille spiller den en vigtig rolle i udviklingen af det sociale område endelig skal

ikke glemmes at satspuljemidlerne kun er en del af den samlede finansiering af socialpolitiske initiativer uden for satspuljen er der i

seneste år fundet finansiering til en række markante initiativer som for eksempel en tilsynsreform forebyggelsesindsats over for udsatte børn tandtilskud til udsatte og milliarder til de ældre som finansministeren har redegjort for

vil satspuljen for to tusind og femten blive tilført ekstra midler for en del af de

pågår der allerede forhandlinger som et løft af psykiatrien derudover vil vi som vanligt have forhandlinger om satspuljen til efteråret jeg ser frem til efterårets forhandlinger og jeg er sikker på at vi

pulje der er så sårbar hvis den ikke tilføres nye midler

den ikke fået de seneste år det har vi også lige hørt fra socialministeren

er bekymrende at vi sidder og forhandler om

et syvkantet politisk forlig i nitten halvfems og så er den

senere i dansk

satspuljen er rigtigt men at finansieringen af satspuljen er forkert

regulerer overførselsindkomsterne med nul procent mindre end den almindelige lønudvikling på arbejdsmarkedet i takt med at lønnen ikke stiger så meget vil der blive en mindre pulje at dele ud af og det er netop derfor vi mener at der skal ændres på det

vil alle skatteborgere også os der sidder her i salen være med til at bidrage til satspuljen

ved at tage fra de udsatte grupper et velfærdssamfund som det danske er netop

ved at dem der kan ressourcemæssigt

fra folketingets side gøre alt hvad vi kan for at tilgodese denne gruppe af medborgere

eller som følge af årsager som man ikke

afsættes midler til en satspulje som ikke svinger i beløbsstørrelse

at det vil være naturligt at de partier der stemmer for årets finanslov eller de partier som stemmer for finansieringskilderne til den også er med i fordelingen efterfølgende

på et sundere og mere rimeligt finansieringsgrundlag af hensyn til de udsatte borgere i danmark og er ingen tvivl om at midlerne i satspuljen faktisk er med til at gøre en forskel i mange menneskers tilværelse

over fire år og yderligere tre hundrede million kroner per år til at tilføre satspuljen

jo midler som er dukket op efter en gennemgang af de næsten otte hundrede forskellige ordninger på social sundheds og beskæftigelsesområdet gennemgangen har vist at selv om nogle ordninger er ophørt er der stadig blevet trukket penge fra puljen og pengene er ikke blevet korrekt tilbageført til satspuljen det er meget uheldigt og faktisk også ganske bekymrende at det ikke er blevet opdaget i og med at vi er blevet oplyst om at det faktisk er midler helt tilbage fra starten af nitten halvfemserne når regeringen i midten af maj meldte ud at de nu havde fundet de her en

er midler som egentlig burde være satspuljen i forvejen midlerne er mere eller mindre øremærket og foreslås prioriteret på sundhedsområdet der er

hvis det som udmeldt skal ende med at over halvdelen af midlerne skal bruges til mursten på sundhedsområdet det bør være

hvis der er behov for bedre fysiske rammer

ikke være satspuljen der skal finansiere det det er slet ikke tanken bag satspuljen

det seneste tiltænkt psykiatrien og det vil sige at der faktisk ikke er nye midler til det sociale område og derfor må vi jo netop sørge for at få nytænkt den her pulje

meget vigtige at holde fast i og derfor vælger vi også at være med og tage drøftelserne og beslutningerne om hvem der skal tilgodeses som puljemodtagere

mange initiativer også på dansk folkepartis anbefaling der netop har fået støtte og på samme måde kan mange andre partier sige at netop det projekt var noget de brændte for og fik igennem

på trods af forskelligheder ender med at have haft nogle gode diskussioner

enige om en udmøntning af puljen det mener jeg helt klart at vi skylder den gruppe af modtagere af midlerne de medborgere der har glæde og gavn af de bevillinger vi giver for hvis ikke det er sådan

jeg faktisk en pulje på det sociale område som er reduceret og at selve grundideen med den er gået fuldstændig tabt

nedlægge satspuljen og flytte beløbet

over i finansloven i venstre har vi den holdning at det er bedre at

sikker på at der er nogle penge til de udsatte grupper og med den regering som sidder nu og

faktisk kom nogle penge som kunne bruges til de ting der finansieres gennem satspuljen så derfor vil vi gerne beholde satspuljen

noget på satspuljen der er jo også lavet en aftale i forbindelse med skattereformen hvori

vi skal drøfte hvordan vi kommer videre med satspuljen efter et kommende valg og det ser vi frem til nej det der er problemet med satspuljen

den måde den administreres på

kan vi ikke være sikker på at de kommer ud og kommer de udsatte grupper til gavn der er en lang række tilfælde

sig at det vi har bevilget simpelt hen ikke er blevet udmøntet på den måde vi gerne vil have det

to en halv år at komme i gang med et projekt

de steder de skulle det er fuldstændig uacceptabelt samtidig er der også det problem at en stor del af pengene havner hos embedsmændene i ministeriet i stedet for at havne ude blandt de udsatte borgere det er til forberedelse det er til administration det er til evalueringer og alle de her ting

det var ikke til glæde for embedsmændene men til glæde for de udsatte og i

og det synes vi i venstre er meget beklageligt nu siger så finansministeren og

de penge er jo nogle penge vi har bevilget for nogle år siden og

skulle være brugt på nogle bestemte områder hvor de vi blevet brugt

sagt vi vil gerne have noget til psykiatrien vi finder lige en

som man har fundet og lagt oveni det er penge der skulle være brugt

som vi så skal bevilge og bruge igen

være udmærket det er fint at de så bliver brugt forhåbentlig på på psykiatrien men jeg mener at en af de

så jo gerne fra venstres side at man også fik fokus på socialpsykiatrien

når jeg nævner at pengene ikke bliver brugt det er ikke så længe siden

ministeriet der godkendte det som jeg kunne dokumentere

og fem og tredive million kroner til psykisk syge som ikke var blevet brugt

det vi vedtog i satspuljen omkring psykiatrien med alle de projekter der ligger der er heller ikke blevet brugt

projekter er ikke sat i gang endnu så der er noget helt alvorligt galt med den måde

vil vi meget gerne

vente med den endelige drøftelse af de her ting

men det er klart at vi er nødt til at stramme op på det her

finansiering af satspuljen så den fremover vil blive finansieret direkte via finansloven og ikke som i dag gennem en andel af reguleringen af overførselsindkomsterne

meget enkel tale sådan set

ud fra det som herre eyvind vesselbo siger i sin tale

udsatte i danmark faktisk er blevet ringere siden to tusind og elleve og det er endda et markant

er da dybt bekymret over den måde

været for de udsatte grupper men det får mig ikke til at sige at vi skal gøre det usikkert

noget specielt for de udsatte tværtimod og hvis vi nu siger at nu laver vi

om på det så satspuljen ikke er der mere så ved vi jo ikke om der

svar fra finansministeriet som faktisk siger at der

nye penge de kommende år selv om ministrene nu siger som de gør men vi ved at de penge der er fundet og som herre eyvind vesselbo helt korrekt redegør for

og de er øremærket helt fint med det men alligevel der kommer ikke nye penge ville det så ikke være bedre

det ikke er nogen løsning for de udsatte grupper at flytte pengene fra satspuljen og tage dem og lave lave dem til

konti på socialministeriets budget hvor det står på finansloven der ikke er satspuljen som heller ikke bliver brugt det bliver overført år for år

på plads jeg så jo meget gerne

der ved hvordan det vil gå hvis det netop bliver finansministeren som skal skal begynde at forhandle de her penge så jeg er helt enig i at at

koloniophold for handicappede børn og unge og deres forældre

million kroner tilbage og der siger ministeriet

det der projekt kører stadig men vi mener ikke at vi vil bruge de penge som ordførerne har bevilget på det her så de ryger tilbage

socialpsykiatrien og sindslidende der er omkring ni og tyve million

det er jo meget skandaløst at sådan

ud til de udsatte grupper men jeg ikke enig i den måde

den måde man administrerer pengene på der skal laves om og ikke

hjælpe de udsatte grupper

nytter det ikke noget at det foregår på den måde som det gør i øjeblikket

måske netop fordi det faktisk ville have været det mest oplagte altså at det var

dels fordi satspuljen oprindelig blev lavet som projekt og udviklingsmidler for socialt udsatte grupper men efterhånden som årene er

det jo et ikke ubetydeligt beløb der forhandles om faktisk hele tretten milliard

fordi pengene akkumuleres ad åre en del af pengene er i forlængelse heraf blevet brugt til varige bevillinger for eksempel er den sidste førtidspensionsreform

finansieret som en fast bevilling fra satspuljen vi kan så håbe er nogle der husker

den samme ophobning af midler som man har haft i forbindelse med de

der nu er blevet fundet

skaber en usikkerhed og det skaber også en ustabilitet på et område hvor det modsatte faktisk ofte er en pointe i sig selv derfor har socialministeren helt generelt taget initiativ til at kigge på puljestyringen af socialområdet det er vi rigtig glade for og bakker

stærkt op om i socialdemokratiet

initiativ til at lave en taskforce der får til opgave at komme med med forslag til hvordan vi kan lave et mere enkelt system og ligesom

vi gennemgår om der er behov for ændringer i selve konstruktionen det mener vi for så vidt er

men systemet har fået lov til at

sig for komplekst så i socialdemokratiet kan vi ikke støtte

folketinget konstaterer at størrelsen af satspuljen er afhængig af om der tilføres nye midler som følge af lønudviklingen folketinget anerkender endvidere at satspuljen blot er en mindre del af de samlede udgifter til socialt udsatte grupper på socialområdet beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet satspuljeordningen sikrer en balance mellem overførselsmodtagernes og svage gruppers indkomster og muligheden for at gennemføre

med til at dele milliarderne ud

andre partier der har valgt at stå udenfor det skal jo stå dansk folkeparti frit for ikke længere

at være en del af forligskredsen men jeg kan næsten forstå på den svaren udenom at det

at forstå det på den måde at dansk folkeparti står fuldt og helt bag både den måde vi bruger pengene på

på et tidspunkt hvor der ikke fandtes den opregulering af overførselsindkomsterne så synes jeg for så vidt godt at vi kan tage en generel debat om ulighed i vores samfund fordi jeg går ud fra at det der ligger til grund for dansk folkepartis spørgsmål er et ønske om at løfte folk

sige at regeringen taget initiativ til at fjerne det der var de særlig lave fattigdomsydelser det vil sige starthjælp

og fem og tyve timersregel og kontanthjælpsloft og det har betydet at nogle af dem der har levet

flere penge mellem hænderne det har også betydet at der er kommet et gevaldigt knæk på kurven i børnefattigdom i danmark

så hvis dansk folkeparti interesserer sig så meget for det her med at få løftet dem i bunden så vil jeg høre hvordan dansk folkeparti stillede sig til de forslag

om end vi ender med nogle forskellige vedtagelser jeg synes det er et overordentlig stort problem at det her område er puljestyret

jeg synes det skaber en enormt stor usikkerhed og jeg synes det skaber en ustabilitet

så bortfalder deres penge og det sidste år af den tid de har midlerne går med at spekulere på hvordan fanden

og derfor er der også taget initiativ til at vi går ind og kigger på om der er noget i selve grundfundamentet omkring satspuljen

at gennemgå puljer og puljestyring som sådan det synes jeg er en af de mest rigtige beslutninger der er truffet i det ministerium i de år jeg har været med i dansk politik ligesom jeg mener at det skridt man tager fra finansministeriets side med at lave en taskforce der skal ind at kigge på

den fundamentale mekanisme omkring satspuljen

er en afgørende rigtig beslutning jeg mener at man har ladet det her komme til et niveau hvor det er blevet for komplekst for uhåndterbart for uigennemskueligt

et problem for for eksempel de unge mennesker der oplever for første gang at være deltager i et rigtig godt projekt som hjælper dem som støtter dem som får dem undervejs hvorefter det bare lukker ned igen fordi der ikke er flere satspuljemidler

når overførselsindkomsterne nede i bunden bliver sat op det er derfor at regeringen

initiativ til at afskaffe de fattigdomsydelser som dansk folkeparti

noget om det der er det centrale nemlig at de penge der bliver bevilget skal ud af huset

sidder i en to år og bearbejder tingene og bruger af ressourcerne uden at de når ud

ordføreren at det er rimeligt at man år efter år samler

det går simpelt hen ikke man skal ikke sidde som ordfører

uden at have noget apparat og uden at have nogen til at hjælpe sig

stilling til de enkelte forslag og sagsbehandle på den

det kunne man skrive meget lange klamamser om men

men jeg går ud fra at venstre er med på retningen nemlig at vi bliver nødt til at få kigget det her område ordentligt

i den private del altså det der har med organisationerne og foreningerne at gøre

meddele nogen overhovedet hvad der er foretaget

nogle mennesker og venter på at de her puljer bliver udmøntet og de har ikke fået nogen orientering om hvad der foregår hvad mener ordføreren om

ministerium at det overhovedet kan lade sig gøre at nogle penge forsvinder på den måde

oprindeligt var satspuljefinansieret

sige det sådan at stod det til mig var der en langt større del af satspuljen der netop indgik som en del af de almindelige finansministerielle midler og det vil sige at

betød det også at det røg ud af klørene på socialordførerne og røg over i finansministeriet i stedet for

ikke var hensigten at det skulle ske på den måde og det er en kuriositet men jeg mener at vi i fremtiden skal se på hvordan vi kan få flere af de midler over på finansministeriets bord

er en puljestyring af det her område i det omfang

og skabe større lighed i vores samfund hvis de ting der i dag finansieres over satspuljen blev finansieret via at vi alle sammen betalte skat i stedet for at vi tog pengene fra nogle få økonomisk dårligt stillede mennesker i det her land er det ikke

hvis de penge blev ført tilbage til overførselsmodtagerne have uligheden i vores samfund ville falde men det ville jo også have den konsekvens at de penge vi i dag bruger til de socialt udsatte så skulle findes et andet sted

er vigtigst for mig er når man gør hele tegnebrættet op og derfor er jeg ret

de fattigdomsredegørelser

reguleret mindre end pris og lønudviklingen og det har den konsekvens at uligheden stiger men det kan man jo kompensere for ved at sørge for at

fattigdomsydelserne så jeg vil anbefale at man læser de fattigdomsredegørelser meget meget nøje

så tør jeg godt spå om og jeg ved jo at herre per clausen nok vil hænge mig op på det efterfølgende

når vi ser det fulde gennemslag af afskaffelsen af fattigdomsydelserne

fattigdom i danmark det tillader jeg mig at glæde mig over og så er jeg da med på at den her mekanisme måske ikke er den kønneste mekanisme der nogen sinde

er satspuljen en model til at løfte nogle sociale og sundhedsmæssige tiltag som ellers ville have ret svært ved at opnå finansiering på positivsiden kan det nævnes at satspuljen understøtter socialt entreprenørskab og er med til at udvikle det sociale område satspuljen er med til at styrke civilsamfundets mulighed for at spille en rolle i den sociale indsats og er med til at sikre at samfundets mest udsatte hjælpes på flere forskellige måder når det er sagt

nogle store og alvorlige ulemper ved satspuljen den fremkommer ved at tage penge fra samfundets svageste og fattigste den er igennem tiden af og til blevet i hvert fald ønsket brugt på nogle for satspuljen løjerlige ting som plejehjemsgaranti eller flere djøf stillinger i socialstyrelsen og alle mulige andre ting som det aldrig har været meningen at satspuljen skulle bruges til der har for nylig været kludder med puljens

med at få overblik over om puljetildelingerne

er udmøntet og brugt efter hensigten

i sf synes vi det er meget glædeligt hvis man har tænkt sig generelt at se på puljeregimet i socialministeriet og i andre ministerier der vedrører også satspuljen for der er klart plads til forbedringer men i sf er vi altså rigtig glade for at være med i det brede forlig om satspuljen og selv om det kan være besnærende at gå med til en helt anden finansiering synes vi i sf at det alligevel er for risikabelt i en tid

nulvækst og flere penge til skattelettelser

normalt tales om penge til velfærd og socialpolitiske nybevillinger det er også derfor at sf tilslutter sig

gøre de ting hvis man så står med en pulje som faktisk ikke har nogen nye midler vi skal ikke snakke om de en

ikke behov for at høre for det er noget helt andet jeg tænker at når vi siger at vi kan se fra nogle notater

kommer flere midler de kommende år

skal vi til at sætte vores lid til en finanslovsaftale

som helt klart prioriterer skattelettelser og nulvækst frem for i hvert fald socialpolitik

parti har et andet syn på det men vi kan bare se at der er en afhængighed

til andre partier på på højrefløjen i salen som vi altså ikke stoler på vil være i stand til at sætte de her penge af til socialpolitiske tiltag sådan som satspuljen gør

afgørende for om vi sidder i regering eller ej

en en stærk social retfærdighed i

rigtig glad for glimrende eksempler

for unge der er faldet ud af arbejdsmarkedet og som er på kanten af arbejdsmarkedet og måske også lidt på kant med loven

har bevist deres værd gennem gode evalueringer og som er blevet løftet og

faste bevillinger det er jeg rigtig glad for

det står jeg fast på jeg tør ikke være med til

hvis et finanslovsflertal beslutter det det synes jeg er for risikabelt jeg synes det er langt at foretrække at vi har et bredt forlig om satspuljen og at langt størstedelen af folketingets partier der

dårligere situation end før det står vi ved fordi vi vil have indflydelse fordi

kan med glæde konstatere at vi i de brede forlig er med til at sætte dagsordenen og

trække tingene i vores retning men vi anerkender

bliver tingene ikke som de ville blive hvis sf havde halvfems mandater

man kunne se sig selv i det har sf kunnet i de aftaler vi har indgået men vi forbeholder os ret til også når vi kan se at der er

prøve at rette op på dem og vi kan konstatere at dansk folkeparti fungerer på akkurat samme måde og det er kun glædeligt at politikere

fastholder satspuljen i sin nuværende form med sin nuværende finansiering kunne man forestille sig at sf hvis man opnåede et forlig

afsatte et vist minimumsbeløb

på finansloven ville det tilgodese sfs bekymring ville man

spurgte om var om man ville droppe det her forlig til gengæld for et andet forlig som måske ikke indebar venstre og konservative men som trods alt havde df

man bedst hjælper de mennesker der har det sværest

lade nogle af de andre mennesker der har det sværest

der er to problemer med med den satspulje vi har i dag lige nu det ene er finansieringen

er mennesker på overførselsindkomst

levegrundlag som bliver mindre og mindre hele tiden i forhold til vores andres

enhedslisten kan selvfølgelig

derfor kun bakke op om at vi får debatteret hvordan vi får finansieret de sociale projekter som

lider kraftigt under en reguleringsordning som gør at der i hvert fald siden krisen

også lider under at der bliver skubbet flere og flere projekter over til satsfinansieringen som slet ikke falder ind under den intention der oprindelig var med satspuljen men som altså er projekter der burde være finansieret med mere varige midler det

man nu kan få tilført såkaldte permanente satsmidler understreger jo absurditeten i en ordning der oprindelig var tænkt som en støtte til udvikling af nye og uprøvede metoder i socialt arbejde og ikke som en slags selvstændig og mere eller mindre permanent social finanslov et godt eksempel på på det problem er jo regeringens nye

psykiatrihandleplan som for en væsentlig del er finansieret af satsmidler på trods af at der er en relativt bred enighed om at netop

område har været underprioriteret af staten i årevis

man også se den her debat i lyset af

de mange reformer som regeringen har gennemført kontanthjælpsreformen føp fleks reformen dagpengereformen som bidrager til at øge fattigdommen og uligheden i vores samfund det betyder at der er flere

indtægter er med til at finansiere satspuljen

der er flere og flere mennesker som får behov for de sociale tilbud som

vedtagelse som dansk folkeparti har

vi tror at det er en forbedring at sikre en mere

social finansiering af de aktuelle satspuljeprojekter ved at overflytte dem til finansloven

at man får den ønskede og mere permanente finansiering det er vores grundlæggende holdning at satspuljereguleringen bidrager til den voksende ulighed og bør afskaffes men det er også vores holdning

der er rigtig mange sociale projekter som ikke bør finansieres gennem en pulje uanset om det så er en satspulje eller en anden form for

og dermed burde være en selvstændig post på finansloven men som sagt betragter

som en forbedring for de mennesker som er på overførselsindkomster og som betaler

oppe at vende som handlede om om lige præcis det her med

kunne sørge for at de mange projekter som mister

kan få noget understøttelse når

vi overhovedet kan så spørger

acceptere de præmisser der er i forliget for at gå ind og bekæmpe de præmisser der er i forliget det er

set det spørgsmål der bliver stillet enhedslisten er ikke med i satspuljekredsen fordi vi synes det er en urimelig måde at finansiere sociale projekter på

allersværest det er en absurd form for omfordeling som ikke burde finde sted i det her velfærdssamfund og det vil vi ikke være med til men laver man andre konstruktioner laver man en anden finansiering

vil vi selvfølgelig meget meget gerne være med til både at finde den og fordele pengene

at finansiere de sociale projekter på og jeg regner med at

på finansloven det er derfor vi har kæmpet for at gadejuristen får de penge

når en regering gerne vil have et eller andet igennem

over finansloven så har man sneget det ind og taget nogle af de sparsomme midler som var på satspuljeområdet

noget igennem og så måtte man gå med til det

at enhedslisten

social pulje igennem som ligesom

de projekter hvor stor skulle sådan en pulje være

ikke kunne fortsætte men egentlig skulle være permanente

trygle og bede de partier der er

satspuljen handler om nye uprøvede metoder nye ting man vil se om kan virke eller ej

både den nuværende og den tidligere og sikkert også den kommende regering uanset hvilken farve den

det er derfor vi siger at satspuljen som vi kender den skal afskaffes og så må vi tage ansvar for de sociale projekter

så

at på lotte får pensionisterne det godt

for at iværksætte særlige indsatser over for svage og udsatte grupper i vores samfund det er desuden regeringens opfattelse at der jo står et bredt flertal i folketinget bag satspuljen og det er således kun enhedslisten hvilket vi også hørte i debatten i dag der står uden for det nuværende satspuljeforlig og på trods af at der i de seneste år ikke har været et nyt puljebeløb har der alligevel været midler til forhandling i satspuljen

vi i fællesskab også i disse år kunnet prioritere nye indsatser til de svageste og mest udsatte grupper i vores samfund

så flere midler til udmøntning fra satspuljen på grund af korrektionen som vi har drøftet og vi er som nævnt allerede i gang med forhandlingerne om et væsentligt løft af psykiatrien samtidig

har regeringen høje ambitioner for socialpolitikken som sådan blandt andet med de sociale

mål som socialministeren redegjorde for så socialpolitikken

handler ikke kun om at tilføre nye midler fra satspuljen men også om at bruge de eksisterende midler bedre så vi opnår mest mulig effekt

i meget høj grad har medvirket til at hjælpe de mennesker i danmark der har det sværest

at man i kraft af den samlede økonomiske politik der føres i danmark også med skattereformen jo nu er på vej ind i en økonomisk udvikling der faktisk skaber mange tusinde flere job vi

flere danskere i job og det er jo mennesker der ellers ville have været henvist til at leve

er at få et job i stedet for at være afhængige af alle andre når det gælder deres indkomst vi fører en økonomisk politik som dansk folkeparti desværre har valgt at stille sig uden for på de væsentligste stræk og som netop nu i de her måneder og uger fører til at økonomien

ikke noget der får nogle alarmklokker til at bimle i en finansministers ører det var den ene

vi bare bruge de eksisterende midler bedre er det ensbetydende med at det som vi har siddet

forskellige regeringer igennem flere år

socialpolitikken i danmark at der gøres en enorm indsats

problemer vi skal forsøge at løse det

vi skal holde os til realiteterne til det der sker ude i virkeligheden frem for meningsmålinger i den forbindelse jeg tror i hvert fald ikke det er sådan at dansk folkeparti klart kan sige at i de år hvor man havde ansvaret for den økonomiske udvikling

var der altid funklende fine meningsmålinger

som nye penge eller penge som bare er

når man har fundet pengene de steder

er ordførere som har siddet de steder og forhandlet

så går jeg ud fra at

man sætter det her i gang

siger ja til at omprioritere pengene for ellers er det jo et totalt aftalebrud på de områder

det vil sige at en forhandlingsaftale

det er vel ikke sådan og det vil jeg bare høre ministeren om at

og også i min ordførertale

at ministeren med den faglige baggrund

var gået op og kommet med nogle ting

fuldt ud at socialdemokraterne siger i hvert fald fra ordførerens side jeg synes ikke

er en ustabil pulje at der er usikkerhed omkring

enhedslisten vil bakke op omkring vores forslag

det undrer mig meget at liberal alliance siger det især

jeg tror der er masser vi kan fortsætte med det kan være at vi mødes igen om et års tid og ser

seks tidligst klokken atten i dag

at vi i danmark det seneste år har været vidne til den ene skandalesag

fortsat mangler en strategisk plan for sit arbejde de kommende år er mangel på konkrete resultater af organisationens arbejde vi har drøftet den her bevilling rigtig meget jeg var i samråd i udenrigsudvalget den anden april hvor jeg redegjorde detaljeret for de konkrete resultater som er kommet ud af

omdebatteret i pressen i april drøftede jeg strategien for danmarks samarbejde med

udviklingspolitisk råd og bevillingen blev drøftet i danidas eksterne bevillingskomité den trettende maj i den forbindelse

med en række vigtige anbefalinger indstillede til mig at godkende

inden bevillingen så går i finansudvalget

trække aktstykket tilbage gggi har et stort potentiale gggi leverer faglig rådgivning til regeringer i partnerlande til udvikling af nationale grønne strategier og faciliterer at strategierne også

kan dermed bidrage til at udviklingslandene tænker i muligheder og løsninger frem for barrierer når det handler om modtræk til klimaforandringer og om at skabe det er

helt i overensstemmelse med prioriteterne for dansk udviklingsbistand den rådgivning som

med hensyn til politik og strategiudvikling komplementerer for eksempel den grønne fonds kernefunktion som vil være at bistå med finansiering

af tiltag man kan lidt forenklet sige at den form for arbejde

udfører er en forudsætning for blandt andet den grønne fonds arbejde som led i bevillingsprocessen har udenrigsministeriet udarbejdet en faglig vurdering af

foreløbige resultater i cambodja og ethiopien ngo rapportens anbefalinger flugter langt hen ad vejen med udenrigsministeriets faglige vurdering af

er meget betryggende begge rapporter bekræfter

arbejder på en anden måde end andre organisationer

som anderledes end andre samarbejdspartnere den koreanske baggrund bliver opfattet positivt i mange af landene og

bliver set som neutral

egen dagsorden men tilpasser sig den politik

har derfor formået at placere sig som en troværdig partner i landene og har vundet tillid

tager arbejdet med grøn vækst til sig

det meget tilfredsstillende at den faglige vurdering af

har fulgt op på alle anbefalinger i rapporten fra den koreanske rigsrevision det fælles donorreview fra september to tusind og tretten og senest

som norge fik udarbejdet vedrørende forholdene i hovedkontoret og på landeniveau i indonesien og ethiopien der er nu hensigtsmæssige økonomiske og administrative systemer på alle relevante områder eller der er systemer under forberedelse som vil være endeligt på plads i løbet af kort tid den faglige vurdering blev oversendt til folketinget den niogtyvende april men i bemærkningerne til nærværende beslutningsforslag

jo se at der er set bort fra disse nye informationer de to faglige rapporter indeholder som forventet også en række kritikpunkter

ikke tilstrækkelig systematisk adresserer fattigdomsorientering

endnu ikke bidrager til at grøn vækst processerne ude i landene

og omfatter relevante aktører fra den private sektor og civilsamfundet det er også et problem

at få konsolideret aktiviteterne med fokus på at skabe resultater i et realistisk antal partnerlande og som led i det strategiarbejde at få vurderet organisationsstrukturen at få skabt de rigtige rammebetingelser for en åben og

med borgere civilsamfund og

med udgangspunkt i sit arbejde med grønne vækststrategier i udviklingslandene får skabt en platform til at yde indflydelse globalt også for så vidt angår fn initiativer og processer

gggi konsoliderer de økonomiske og

og procedurer herunder antikorruptionstiltag og endelig

gggis strategi støtter op om alt det her

med konkrete mål og indikatorer på baggrund af de faglige rapporter konkluderer flere ngoer at danmark bør give

årig bevilling i stedet for en tre årig der må jeg bare konstatere at regeringen er uenig af den simple grund at det er nødvendigt med langsigtede investeringer i den type af

øvrigt giver en tre årig bevilling adgang til bestyrelsen og dermed også til konkret indflydelse jeg er helt enig i at den tre

gives betingelsesløst for det første skal

opstramning som de har gang i der skal vi helt på plads det betyder at der som en del af arbejdet med

gggis nye strategiske plan for to tusind og femten til tyve skal udarbejdes

rammeværk med helt konkrete mål for kontante resultater ude i landene og for at styrke fokus

effektivitet skal der gennemføres en value for money analyse som kan indgå i udbetalingsgrundlaget for to tusind og femten for det andet skal der for to tusind og fjorten og frem selvfølgelig foreligge en tilfredsstillende ekstern regnskabsrevision og en årsrapport der dokumenterer resultater og som kan danne grundlag for udbetalingen det vurderer vi for en

for det tredje skal vi i to tusind og femten og to tusind og seksten have fået vished for at

har styrket økonomistyringsfunktionerne og de administrative systemer i de lande hvor der gennemføres projekter regeringen løber ikke af pladsen i forhold til

på opstartsvanskelighederne og det ville slet ikke være fair over for de mange regeringer i udviklingslandene som har brug for støtte til grøn omstilling og som har udtrykt stor tilfredshed med den måde gggi arbejder og rådgiver dem på på den baggrund vil

på regeringens vegne opfordre til at beslutningsforslaget

rettighedsbaseret tilgang

involvering af civilsamfundet ud over det har der jo

en seriøs avis som information været overskrifter som

ikke kan lytte til græsrødderne i det omfang

er ved at være gal og jeg vil gerne bede ministeren

og blandt de

helt enig med ordføreren i

i den fremtidige strategi der er ved at blive udarbejdet

en klar inddragelse af civilsamfundet så på den måde er der fuld overensstemmelse

for at gggi får den helt rigtige retning og

med deres meget meget lange baggrund inden for udviklingsverdenen det tror jeg

skal lade være med men så kan vi tage ministerens egne ord han siger der er nu kommet en hensigtsmæssig administration og økonomisk praksis eller vil være det om kort tid alene sådan en sætning afslører

at ministeren jo nok er noget i tvivl om om

siger også de fattige skal ikke skades utilsigtet

erhvervslivet og ikke noget for de fattige mennesker i verden jo ganske rigtig

med sydkorea fordi det flugter fuldstændig overens

bæredygtig udvikling i verden

er ingen tvivl om at det at have en organisation der målrettet arbejder på at få udviklingslandene til at have grønne strategier under alle omstændigheder

være til hjælp for de mest udsatte og fattigste grupper i samfundet for dem der bliver ramt først når klimaforandringerne sætter ind så på den måder mener jeg

selv om der er opstartsvanskeligheder er

at fremme en udvikling i verden hvor flere lande har grønne klimastrategier til gavn

skal have en fattigdomsorientering i sit arbejde at man også skal fokusere sit arbejde i et realistisk antal lande så man ikke spreder sig ud over for mange aktiviteter at man skal have en klar dialog med borgere med civilsamfund og med erhvervsliv der hvor man arbejder og at man også skal få sine administrative og økonomiske procedurer helt på plads også ude i de lande hvor man arbejder så jeg føler der er meget overensstemmelse mellem det aktstykke der er lagt frem og også den kritik som ngoerne er kommet med og som vi har forsøgt at indarbejde i den fremtidige

strategi for hvordan dens virke skulle være

at vælge en eksisterende organisation som faktisk

den nødvendige rådgivning til at man kan etablere strategier og også implementere strategier for grøn udvikling og omstilling det kender jeg ikke andre typer organisationer der gør der henvises i beslutningsforslaget til grøn

men det er jo sådan at grøn

strategier skal implementeres derfor er gggis arbejde helt oplagt

kan få projekter som den kan finansiere rundtomkring i verden og selvfølgelig

problemer og udfordringer i syrien og naturligvis

syriske flygtninge til nabolande

puttet ekstra penge

de her mange berørte borgere

million kroner til gggi

har en vis indsigt i hvordan pengene er blevet brugt

hundrede og firs million kroner til gggi

målbare resultater der er kommet ud af det som man kan sige

konkret hjælp til de her mange berørte

aktør synes ministeren ikke det er underligt at vi står og mangler penge til den akutte nødhjælp

ingen tvivl om at jeg også har set med alvor på at vi pludselig har været i en situation hvor der er opstået så mange kriser at

er blevet mindre eller er blevet tom derfor vil jeg også indstille at vi fremover bevilger flere penge til den del af indsatsen men det kan vi godt gøre samtidig med at vi arbejder langsigtet i organisationer som gggi og jeg er slet ikke enig med ordføreren i at man ikke har skabt konkrete resultater

har skabt konkrete resultater

til den humanitære indsats i syrien hvor der er eskalerende

og førlighed og så videre

vi finde halvfems nye millioner kroner og kaste efter gggi

største humanitære krise i nyere tid der er bevilget penge til den centralafrikanske republik der er bevilget penge til sydsudan så vi er

det prioriterer vi selvfølgelig midler til og stadig væk er jeg altså ikke enig med dansk folkepartis ordfører i

ikke skaber konkrete resultater det gør man det har man bevist vi vil have at man skal skabe flere resultater

at organisationen skal blive bedre derfor har vi også indarbejdet en række punkter som vi ønsker

hvordan man håndterer det at man skal

at arbejde på at sikre sig

man har konkret fået etableret en sådan strategi og man har også været med til at lave træningsforløb for centrale personer i embedsapparatet der gør at den her strategi nu kan implementeres i konkrete aktiviteter

forholder det sig med en række af de lande som

arbejdet i der er lavet strategier der er lavet træningsforløb og det er lige præcis det

andre typer aktiviteter der kan implementere nogle af strategierne

forskelligt fra land til land men jeg har jo ikke mulighed for at stå og læse det hele

blevet belært om at partier kan bede om at få aktstykker behandlet her i salen hvis der er behov for en særlig debat om aktstykket det er jo så åbenbart tilfældet her hvor vi skal drøfte om kongeriget danmark skal støtte the global green

på menneskesprog kendt som gggi med tredive million kroner om året over de næste tre år

betragtning at vi anvender mere end seksten milliard kroner om året på udviklingsbistand

åbner det jo ganske vide muligheder for at tilbringe flere sommeraftener herinde

se frem til for venstres vedkommende kan jeg oplyse at vi mener det samme i folketingssalen som vi mener i finansudvalget nemlig at vi støtter aktstykke seks og halvfems om en ny bevilling til

af samme årsag stemmer vi imod

grønne element i den vækst som vi talte så meget om så vidt jeg erindrer lagde

herre christian juhl mere vægt på ordet grøn og jeg lagde mere vægt på ordet vækst

fint at vi kunne kunne mødes jeg mener egentlig at

vi sikrer en fornuftig jord også til vores børn

jeg hører ordføreren sige at at man kan se at man via den her gggi bevilling har fået

olsenbandenagtigt kan man sige

fra det samråd om samme emne som vi havde her for et par uger siden hvis herre hans kristian skibby heller ikke

jo potentialet i det her altså penge vi har brugt får vi aldrig tilbage uanset hvad vi har brugt dem på jeg synes nu egentlig de er givet godt ud men vi skal jo se på om det her er noget som vi ønsker

kroner på over de næste tre år

ikke enig med herre hans kristian skibby i at det er en dårlig idé at lave en strategi

at nu kigger man også på potentialet

er blevet kureret for malaria eller hvor mange ekstra der er kommet i skole men det her er jo en lille brik af den samlede danske udviklingsbistand og jeg mener

at det er en god idé at man laver planer for hvordan vi kan klimasikre vores fælles planet bedst muligt det synes jeg altså er

at der netop er blevet ryddet op i de her ganske rigtigt kritisable forhold

glad for at der sidder en kompetent bestyrelsesformand for

er et vigtigt led i den her vigtige opgave at man altså får får lagt nogle strategier for hvad det er man laver så man ikke som herre hans kristian skibby

altså masser af ganske udmærkede ngoer som også har haft udfordringer

jo se inde på udenrigsministeriets hjemmeside det gælder jo blandt andre dansk røde kors

det gælder care danmark og det gælder for så vidt også mellemfolkeligt samvirke som også

problemer og har måttet rage nogle kastanjer ud af ilden hvis man tror der ikke er udfordringer og problemer i udviklingsarbejde

en række spørgsmål

som vi nok aldrig lykkes med at få svar på

men det vi også har sagt hele vejen igennem

den lidt lemfældige omgang med pengene

rejser på første klasse bonuspoint

og få lukket skidtet det vælger vi ikke at gøre

har det nogle årsager som måske ikke gør sig lige så godt på forsiden af aviserne

for det første at mellemstatslige organisationer der arbejder med at implementere klimapolitik på den måde som

det er de fleste bekendt rykker fn systemet meget langsomt og hvis vi skal gøre noget ved klimaforandringerne

det er afgørende vigtigt for udviklingslandene at de ikke begår de samme fejl som vi andre lavede dengang vi opbyggede vores

over for at skulle bygge energiinfrastrukturen op

at satse på kul og fossile brændsler eller om man vælger den grønne vej med vindmøller og solceller

og derfor skal vi sikres os at de ikke bygger kulkraftværker som

kritiske gennemgang af organisationen de skriver det er ikke lykkedes os at finde et sted hvor ministeren forklarer sine strategiske valg det er vores indtryk at nogle internationale organisationer supplerer hinanden andre overlapper hinanden og nogle konkurrerer reelt med hinanden læsning af blandt andet klimapuljen

har en forudsætning for at kunne komme til at hjælpe på en måde som faktisk er ret enestående det ændrer jo ikke på som herre christian juhl også har fremført flere gange at

i den nuværende situation

pengene endnu bedre de sidste tre år

men det vi må se på i dag er jo tror vi på at den opgave som

skal løse fremover er den rigtige og vil vi støtte den og det mener vi faktisk godt man kan

vores gennemgang og ministeriets dialog med

en direkte sammenhæng mellem strategien hvor vi siger at rettighedsbaseret tilgang

involvering af lokalsamfundet og man vurderer de første tre år det burde vel være sådan at man skal vurdere de første tre år

der er sammenhæng mellem strategi og så det gggi

præsterer og er han stolt over formandens

sammenhæng det er ikke nogen hemmelighed at vi

over alt det der er sket men det har formanden jo heller ikke

derfor siger vi at vi tager det udgangspunkt at vi skal have strammet op på de ting der ikke var styr på i starten men vi tager også det udgangspunkt at hvis

man ønsker at lave og det arbejde man nu kan lave er et fornuftigt stykke arbejde som der er brug for for klimaets og for udviklingens skyld så vil vi også gerne støtte op om det

mildest talt nogle problemer

via vores skatteyderbetalte midler nu

en organisation hvor man giver lønforhøjelse til medarbejderne på tredive

måske andre

personalesager eller hvad man nu skal kalde det som herre hans kristian skibby efterlyser svar på

nuværende men jeg er sikker på at ministeriet vil være behjælpelig med at svare hvis man sender et spørgsmål

vil der være en socialdemokrat som tilfældigvis også er ministeren som

det er med god grund fristes jeg til at sige for de administrative uregelmæssigheder

afdækket i revisionsrapporter de ekstravagante rejseregler

lars løkke rasmussens manglende dømmekraft hans timelange pressemøde og min partifælles beslutning om at trække sig som minister samt udenrigsministeriets interne undersøgelser er alt sammen elementer som har forbindelse til danmarks støtte til

stor mediebevågenhed det har ikke været kønt alt sammen

ærgerlig vinkel på dansk udviklingsbistand som normalt kendes på helt andre standarder og kvaliteter

har til formål at vise både fattige udviklingslande og nye vækstøkonomier at grøn vækst ikke er en barriere men en investering og mulig vej til varig vækst

ved at støtte udviklingslande i design og gennemførelse af grønne vækstplaner et fælles donorreview i september to tusind og tretten peger på at

er god til at placere sig som en tillidsvækkende partner for regeringer vedrørende grøn vækst to og tyve lande har skrevet under på den internationale aftale der etablerede gggi og i efteråret og tretten fik organisationen en ny ledelse og her i foråret tiltrådte yvo de boer som ny generaldirektør

tilbage i to tusind og elleve gav danmark sit første rammebidrag på halvfems million

det er så denne støtte som med aktstykke seks og halvfems skal fornys fra radikal side har vi hele tiden holdt fast i at en ny bevilling skal leve op til de krav man normalt stiller til den form for bistand det har derfor stor betydning at den nye appraisalrapport leverer en positiv vurdering af relevans effekt og effektivitet ligesom det har stor betydning at de administrative uregelmæssigheder i hovedsagen er bragt i orden det er ikke tilendebragt

organisationen har også fokuseret indsatsen og dermed lukket kontorerne i københavn og london og med en ny generaldirektør er der skabt tillid

til strategier og ledelse organisationen er nået langt i sin

korte levetid har fået status som betroet rådgiver

det har stor strategisk værdi for danmark

til at sætte bæredygtig energi og grøn vækst på dagsordenen i den fattige del af verden

men rapporterne siger også at det halter på det strategiske plan

til at samtænke grøn vækst social inklusion og fattigdomsbekæmpelse

beslutningsforslaget det er også hovedbudskabet i en uafhængig

evaluering som fire danske ngoer har fået udarbejdet det anerkendes at organisationen begynder at skabe resultater formår at arbejde som betroet rådgiver og med helt andre muligheder for samarbejde med centrale ministerier såsom finansministerierne

sædvanlige donorer og udviklingsorganisationer kan gøre men der skal gøres mere for at integrere civilsamfundet og bekæmpe fattigdom

initiativerne derfor lægger vi i radikale venstre også vægt på at det som udviklingsministeren har svaret udenrigsudvalget

nemlig at der pågår et arbejde med at formulere en ny strategisk plan

tusind og tyve som en del af arbejdet med den nye strategiske plan vil der blive udarbejdet såkaldte rammenetværk med indikatorer for målopfyldelse af de enkelte projekter for gggi som organisation og danmark vil arbejde for at der udvikles redskaber til at måle effekten af aktiviteterne både hvad angår fattigdomsorientering

integration af civilsamfundet

gggi arbejder også på at lave politikpapirer om miljømæssige og sociale hensyn samt csr med den organisering af gggi der er sket i lyset af den megen kritik og især med det potentiale der er for at skabe reelle anderledes resultater med en stærk

som fuldt ud forstår danmarks politiske ønsker er vi i radikale venstre indstillet på at fortsætte bevillingerne

i forventning om at danmark stiller tydelige krav såvel fattigdomsorientering som inddragelse af civilsamfundet og sidstnævnte kan vi også selv bidrage til gennem bilaterale civilsamfundsprogrammer

med en tre årig bevilling en forudsætning at vi før udbetalingerne i

har styrket økonomifunktionerne vi skal finde en fornuftig model som tilfredsstiller donorer altså vores krav men som ikke samtidig betyder at de skal bruge alle ressourcer på kontrol og revision derfor kan vi ikke støtte

ikke

mål som vi bliver nødt til at bruge forskellige midler til at nå

hele den her renselsesproces man vel kan sige der er pågået det sidste lange stykke tid mener jeg faktisk at man nu må sige at der er gjort så mange forsøg på at få fokuseret indsatsen at det er værd at kaste flere penge efter for at se om vi kan opnå de resultater

faktisk kan vurdere de resultater der kommer ud

store problemer med strategien når vi tænker på rettighedsbaseret tilgang fattigdomsorientering og involvering af civilsamfundet i de strategier her jeg skal senere komme tilbage

i rapporten især ngo rapporten er jo meget entydig i sin kritik og kommer med en række vejledninger de udtrykker jo endda i den mest stilfærdige

skal integreres i strategierne i forhold til en kraftigere fattigdomsorientering jeg synes det er for meget at sige at man når man arbejder med bæredygtig energi og

og som virker troværdige der synes vi jo at man har haft chancen

at vise at man kunne opnå nogle resultater jeg har spurgt flere ordførere i dag og jeg har også spurgt ministeren

ikke kunne få nogle konkrete eksempler på hvordan de her penge

man sådan konkret kunne læse at pengene havde gjort en forskel frem for hvis vi havde brugt dem på

almindelig standardiseret humanitær indsats hvis man kan kalde det det altså nødhjælp som vi jo kender det fra den almindelige begrebsverden

også nogle lande hvor man havde fået større fokus på nogle delelementer

nogle steder hvor man virkelig havde fået uddybet det så man bedre kunne se potentialet

skal kaste gode penge efter dårlige nej det skal man så sandelig heller ikke vi synes jo faktisk at det her

et af de steder hvor vi har se at den danske indsats kunne have været anvendt langt langt bedre vi har jo også set at man i december måned to tusind og tretten gennemførte nogle meget store

havde den største likviditetskrise jævnfør de rapporter der var revisionsmæssigt ja da valgte man at give lønforhøjelser til alle mellemledere og dem på topniveau

fyrre procentsklassen naturligvis skattefrit så er det jo rigtig nødhjælp vi taler om men sådan er vilkårene åbenbart

at det er sund fornuft at støtte initiativer som målrettet går ind og gør en forskel men jeg synes også retfærdigvis vi må sige

er nogen tegn i sol og måne på at gggi har gjort nogen synderlig forskel og vi tror heller ikke på at man i

vil komme til at se en stor forskel med de her en hundrede og firs million

som danmark med den her bevilling kommer op på at have bevilget til gggi

kan støtte det beslutningsforslag som er fremsat fra sf og enhedslisten om at

yderligere millioner til gggi og det er vel at mærke ud fra en udviklingspolitisk betragtning

trakasserier som vi har oplevet i dag hvor nogle ønsker

og mangel på ledelse

ligefrem det vi gerne vil debattere i sf når vi skal diskutere dansk udviklingspolitik og hvad vi skal bruge vores mange gode udviklingskroner på det undrer os en lille smule at

rod og den store offentlige bevågenhed i det hele taget omkring

benyttet lejligheden til at gøre op med sine forgængeres prekære valg af støtteobjekt

politisk klogere at sige at det var det og så se sig om efter en anden måde at fremme målene om bæredygtighed og grøn omstilling til gavn for verdens fattige

eller fordi vi ikke skal være de svære steder

gør det og det vil det gøre hvis man satser på at være steder hvor der virkelig er brug for det men fordi

tilfælde snarere er reglen end det er undtagelsen det er svært at se når man læser evalueringer og vurderinger

organisationen skal have en yderligere bevilling i den seneste appraisalrapport lyder det jo at

fokus funktionsmåde spørgsmål siger rapporten som organisationen stadig væk ikke har leveret svar på

om at der ikke er anvendt samme nidkærhed omkring kontrollen med skatteborgernes penge som når det gælder almindelige udviklingsorganisationer

tilse danske erhvervsinteresser og vækstfremme igennem udviklingspolitikken har været undervejs længe og det kan man have forskellige holdninger til men det må dog være sådan at de midler der anvendes fortsat skal leve op til de samme kriterier som er stillet til alle andre

gggi jo er et politisk valg som kæder klimaspørgsmålet meget tæt sammen med kommercielle interesser og nok desværre lidt for tæt ser man på listen over gggis partnere finder man danske vestas og danfoss sammen med den stærkt frihandelsorienterede amerikanske tænketank peterson institute

fraværet af grønne organisationer er slående vi synes at udveksling og overføring af erfaring fra rige til fattige lande er godt og

skal bruge bistandskroner på men det store spørgsmål er bare om der kommer noget grønt og noget bedre for miljøet og klimaet ud af de mange millioner

tyder på er tilfældet

af den diskussion handler jo om de udviklingspolitiske prioriteter som flere ordførere har været inde på i debatten indtil nu i vores øjne er det sådan at

ikke bare skal betyde at erhvervslivet og vækstdagsordenen skal

skal fremmes når handels og vækstinitiativer gennemføres ikke mindst et

der må man bare sige at gggi står som et strålende eksempel på hvordan en sammenkobling af handels og udviklingsinteresser i hvert fald ikke bør foregå formålet

er at rådgive regeringer om hvordan man skaber grøn vækst og grøn omstilling og selv der hvor evalueringen af faktisk er forholdsvis positiv er

bundlinjen er at et fokus på vækst uanset hvor grøn den er ikke på nogen måder er en garanti for at det giver løft til fattige mennesker og det bør det være når pengene kommer fra den danske udviklingsbistand at væksten som

bistandskronerne skal bidrage til at fremme skal være grøn og bæredygtig er

indiskutabelt men det skal også være socialt bæredygtigt og det skal understøtte de mål som vi sammen har valgt at vores danske

man vælger at støtte og vi mener at det her er den forkerte at satse på

bare sige til sidst at nu har vi jo igennem længere tid diskuteret udviklingsbistandens folkelige forankring og vi har sammen glædet os over med ministeren at

den seneste måling viser at der er et flertal af den danske befolkning der bakker op om det nuværende niveau for udviklingsbistanden for et år siden var

gør næppe noget godt for opbakningen til dansk udviklingspolitik og man kan faktisk frygte at flere penge til indsatser af den karakter kan være med til at underminere den seneste positive

på noget andet end på en på mange måder skandaleramt organisation og lad os holde fast ved at videreudvikle dansk udviklingspolitiks vigtige fokus på bæredygtighed

fra liberal alliance at der bevilges yderligere halvfems million kroner

seksten vi har ikke tillid til

eller fortsatte drift er på et niveau der kan retfærdiggøre og forsvare at danmark fortsat skal anvende udviklingsmidler på organisationen tværtimod finder vi at historien om gggi er historien om hvad der sker når institutionsinteresser og modefænomener overtager dagsordenen når vi taler om udviklingsbistand liberal alliance kan imidlertid ikke støtte det fremsatte beslutningsforslag vi opfatter det som et politisk overflødigt drilleforslag den almindelige gang i sådanne sager er jo at regeringen fremlægger aktstykker i finansudvalget som herefter tager stilling til bevillingen vi afventer derfor behandlingen i finansudvalget og vil i den sammenhæng stemme imod bevillingen desværre forventer vi ikke at det nytter særlig meget da både den nuværende og den tidligere regering er dybt indblandet i hele denne sag og derfor har travlt med at vaske hænder

vil imidlertid heller ikke medvirke til almindeligt politisk drilleri vi vurderer de konkrete aktstykker fra sag til sag ud fra en samlet vurdering og det vil vi fortsat gøre liberal alliance kan således ikke støtte b ethundrede

der er fuld enighed om i finansudvalget at partier kan bede om at få ting ned til åben debat i folketingssalen i stedet for at vi kun har en lukket debat i finansudvalget så derfor ikke drilleri

at de skal have et indskud på endnu halvfems million kroner at regeringen fortsat bakker op om den skandaleramte organisation er udtryk for et bekymrende skred i hvad vores

må gå til støtten er udtryk for en udviklingspolitik der er helt afkoblet fra den danske befolkning

har et overdrevent fokus på at pleje danske erhvervsinteresser jeg har selv arbejdet med udviklingsbistand i omkring tyve år og jeg har aldrig set noget magen til og jeg er dybt chokeret over at regeringen fastholder at vi skal yde bistand til den her organisation det står i skærende kontrast til

en udviklingspolitik dedikeret til fattigdomsbekæmpelse som der ellers historisk set har været fokus på med de danske udviklingsmidler og som jo blev præciseret da vi sammen vedtog den nye strategi

i to tusind og tolv det skred mener enhedslisten skal stoppes et første skridt som den socialdemokratiske minister kunne tage for at modgå skredet vil være at støtte op om

noget af en udskiftning af ministrene på området hvorfor en vis slinger i strategien er svær at undgå men vi opfordrer til at

langt langt højere grad skal sættes fokus på at støtte op om økonomiske sociale og politiske rettigheder noget som den nuværende ministers forgængers forgænger jo gjorde meget ud af og som vi mener

bedste eksempel på hvordan en sammenkobling af handels og udviklingsinteresser tilføjet en verdensfjern borgerlig tilgang til hvad bistandsmidler må bruges på i hvert fald ikke skal foregå ud over at

lars løkke rasmussens private rejsebureau hvor fråds svindel og korruption har været en del af hverdagen er pointen med gggi

regeringer om hvordan der skabes såkaldt grøn vækst

handler dette først og fremmest om at regeringer i det globale syd skal implementere

mens lovgivningen og projekterne ofte belønner erhvervsinteresser får almindelige mennesker sjældent gavn af dem og i værste fald kan det endda skade de i forvejen marginaliseredes kår yderligere jeg henviser til det citat jeg også

det skulle jo helst gavne dem

arbejde fra en række af de danske civilsamfundsorganisationer

arbejde med den etiopiske regering

gøre mere skade end gavn i det etiopiske regeringsudspil til en fremtidig udvikling af landbrugssektoren hvor man velvilligt har lyttet til

hele det fattigdomsbekæmpende element således fraværende nok viser

at de lokale regeringer er glade for samarbejdet men i udspillet

etiopiens mange småbønder slet ikke alvorligt spørgsmålet om hvordan civilsamfundet inddrages i udviklingen af landbrugssektoren behandles slet ikke og yderligere diskuteres det end ikke hvad en øget kommercialisering af landbruget vil betyde for småbønderne

på trods af at land grabbing fænomenet hvor store landbrugsområder overtages af udefrakommende investorer er særdeles udbredt i etiopien gennemføres strategien i sin nuværende udformning kan befolkningens økonomiske sociale og politiske rettigheder således ende med at blive sat helt over styr som følge af indblanding fra gggi

hvad nytter det så og

har taget etiopien som

det blev brugt som det eneste eksempel på at der var succes med organisationen men som jeg håber at de fleste kan forstå er der ingen succes i den historie jeg vil også gerne gentage hvad andre har sagt

set at en ny måling viser at et meget beskedent flertal af danskerne tre og halvtreds

jeg erkender herre lars løkke rasmussen som formand har gjort hvad han kunne

den sorte søndag den tyvende oktober to tusind og tretten hvor han måtte forklare overforbrug og svindel for åben skærm i mere end tre timer håber jeg aldrig nogen sinde vi kommer til at se igen

formand for en bestyrelse for udviklingsbistand vi frygter at en yderligere pose penge på halvfems million kroner til initiativet vil vende

over for befolkningens forargelse over

stedet fortsætter regeringen sin fortælling om at der er sket forbedringer uden skelen til stemningen

generelt i befolkningen herudover hæfter man sig ved

spørgsmålstegn ved en målsætning der ikke tager udgangspunkt i at fremme befolkningens økonomiske sociale og politiske rettigheder blev den danske befolkning i højere grad inddraget i udviklingsspørgsmål er det min klare vurdering at flertallet ville være enig i vores udgangspunkt om at udviklingsmidlerne ikke fortsat skal gå til skandaleramte teknokratorganisationer

ikke fået noget væsentlig positivt for de første halvfems million kroner andet end dårlig omtale

det vil jo vise sig i fremtiden for der er mange gode ønsker for hvor det her ender

slet ikke den danske regerings og det danske folketings strategi på væsentlige områder og

at en dansk bistandsorganisation aldrig ville få godkendt projekter som gggi

i gang med for det tredje er der intet

give afkast advarselslamperne at tændt for fuld hammer og der er kun én opfordring

til gavn for ikke mindst arbejdet

ufattelig store konsekvenser af klimaforandringerne og

udvikling det er jo en debat der også har afsløret

fået øje på det indtil nu det har regeringen nemlig har været udsat for kritik og også en berettiget

undersøgelse som regeringen har lavet og den undersøgelse som en række

har stået bag og netop derfor er nogle af de kritikpunkter de

kritikpunkter også indarbejdet i regeringens videre arbejde med

ordfører ligesom siger at regeringen ikke har lyttet til kritik

som vi selv er opmærksomme på og hvor der skal rettes ind

nu skulle vi jo hellere

tilbage til det udgangspunkt som min forgængers forgænger havde i udviklingspolitikken og jeg tror at ordføreren henviser til den strategi der er lagt for danmarks

og prioriteter i bistanden i de kommende år og der kan jeg sige til enhedslistens ordfører at det er nøjagtig den samme strategi der gælder for udviklingsarbejdet i dag også med mig som minister det handler om at vores bistand skal være fattigdomsorienteret at vores bistand

skal understøtte menneskerettigheder skal understøtte demokrati

skal understøtte en grøn omstilling ude i landene det er der ikke ændret en

der sikrer at både de lande der modtager støtten og de lande der giver støtten sidder sammen i bestyrelsen og dermed sammen tilrettelægger strategien for

til netop arbejdet i udviklingslandene

jo også anerkendes i de rapporter

så bliver det sagt at

omtale og flere har efterlyst konkrete

det må jo så være fordi man ikke har læst ordentligt i materialet

opnået af resultater indtil nu

skal mere til og det arbejder vi for men lad mig bare nævne det

lige får hele baggrunden

filippinerne nu har jeg nævnt etiopien så lad os tage filippinerne som er et af de mest sårbare lande

demonstrere hvordan særlig udsatte provinser kan blive mere stabile

og der er opstillet konkrete strategier for hvordan

de bliver det som efterfølgende kan

har bistået myndighederne med at udvikle lokale strategier for grøn vækst blandt andet ved at træne

hvor man også har lavet et program der skal reducere udledningen af drivhusgasser som følge af afskovning som er et stort problem i indonesien man har også ydet rådgivning til etablering af to nye institutioner i både øst

central kalimantan for at støtte udvikling og implementering af planer for grøn vækst dér så kan jeg tage cambodja

regeringen med at få de lovgivningsmæssige rammer

grøn vækst på er etableret et nationalt råd og et generalsekretariat for grøn vækst og der er også udviklet nationale grønne politikker planer og strategier

der er leveret konkrete resultater men der skal leveres flere konkrete resultater og det er også baggrunden for det videre arbejde fra regeringens side det er til sidst vigtigt for mig

gggi har gjort en stor indsats for at få rettet op på de fejl og mangler som vi har

nu har man senest fået en ny leder som jeg også godt vil fremhæve

boer som er en anerkendt klimaforkæmper og har været leder af fns klimasekretariat og før det var han

rolle som special global

et stort klimarevisionsfirma

anerkendt person som nu står i spidsen for

tillid til leder organisationer på rette vej vi har også som det andet jeg gerne vil fremhæve en række prioriteter for det fremtidige samarbejde

hvor vi ønsker at slå fast at der skal være fattigdomsorientering at der skal være civilsamfundsinddragelse

man sparker en åben dør ind og det arbejder vi for

også gerne sige at der ikke er tale om en blankocheck i forhold til bevillingen

processer og helt klare

danmark udbetaler den bistand som vi nu foreløbig har bevilget for tre år

hvor vi hvert år kræver som jeg også nævnte i min indledende tale klare fremskridt i forhold til

så derfor fastholder vi aktstykket

år siden sagde den daværende regering det samme det her er en god organisation vi får endda en plads i bestyrelsen og vi kan bruge den danske erfaring til at få det her til at køre og der er klare krav til hvad vi skal levere og vi har så mange erfaringer med det her at det nok skal gå godt virkeligheden blev en anden pengene er brugt

vi prøver igen med en ny runde halvfems million kr siger udviklingsministeren så synes udviklingsministeren ikke at det godt kunne i

så meget med udviklingsbistand lyde lidt hult

nu prøver vi igen når man nu har den

organisation er der slet ingen situationer hvor udviklingsministeren kunne

vi af gården eller nu trækker vi snoren

moderne udtryk for den slags ting

så løser man problemerne

nu har jeg lige stået og gennemgået sådan ret intensivt hvad der er sket i forhold til filippinerne hvad der er sket i forhold til peru hvad der er sket i forhold til indonesien hvad der er sket i forhold til

og de resultater kan enhedslisten jo altså ikke fjerne uanset

og med succes der skal løses endnu flere og derfor

sige er det det vi har fået for halvfems million kr og vil der ske det samme når jeg kigger på de her lande og får lov til at få en tekst for eksempel på dansk som man kan læse og så går i dybden som jeg har gjort

udeomkring i en række udviklingslande i verden

indsats mod klimaforandringer og for grøn omstilling og lave konkrete strategier

implementere dem det er da efter min opfattelse et fuldstændig vigtigt

stykke arbejde foruden at regeringen er overbevist om at hvis

sker der absolut intet

gggi er sat i verden for at gøre jeg kan godt forstå at man kan have kritikpunkter det har vi jo også haft fra dansk side og fra den danske regerings side

at indarbejde og får indarbejdet i den kommende strategi for gggi

rådgivere som har været på projekter i indonesien og filippinerne man skal jo måle det på

er opnået helt konkrete ting i helt konkrete lande

ting starter jo altså et sted det starter med at man bliver overbevist om at det er nødvendigt at gøre noget for

medvirke til at skabe redskaber i forhold til klimaforandring skabe grøn omstilling det starter med at man bliver enige om at gøre det i parlament eller i en regering og så bliver der opstillet planer for det og så gennemfører man de planer der er selvfølgelig grænser for hvad man kan nå

se af resultater efter to år det er jo den tid organisationen har virket i i sin nuværende

vi vil jo først om nogle år kunne se hvad

til de nye retningslinjer for økonomi og revision som

det centrale kontor i

skal implementeres ude på landeniveau

skal ikke være nogen slinger i valsen og det vil vi